john dyrby paulsen har meddelt at han ønsker at nedlægge sit hverv som tingsekretær fra den tyvende april to tusind og femten hvis ingen gør indsigelse betragter jeg samtykket som givet det er givet det pågældende valgforbund har derefter udpeget ane halsboe jørgensen som ny

lovforslaget er enstemmigt vedtaget med en hundrede og syv stemmer og vil nu blive sendt til

for stemte seks og firs imod

har det været den danske holdning at løs snus er tilladt i danmark i to tusind og tolv sendte kommissionen en åbningsskrivelse om at de mener at vores tolkning er forkert det vil sige at i elleve år har den danske tolkning tolkning været den gældende og den rigtige samtidig

blev der arbejdet på udarbejdelse af et nyt tobaksdirektiv

udtalte et flertal i det nuværende folketings sundhedsudvalg et

bemærker at der er tale om et traditionelt produkt på den baggrund

den foreslåede ændring være i modstrid med den hidtidige danske fortolkning af tobaksvaredirektivet så er det jeg tænker at

være at det nye direktiv går ind og forbyder snus og dermed gør at vi er nødt til at ændre vores lovgivning

ganske ganske klart svar jeg spørger om reglerne for salg af snus er uændret i forhold til da de blev indført af eu

det nye direktiv derfor ikke spiller nogen rolle for en juridisk vurdering af den danske snus sag jeg får et ganske

ja det spiller ikke nogen rolle med det nye direktiv det betyder at der ikke er ændret på grundlaget

at det er lovligt at sælge løs snus i danmark derfor undrer det mig og dansk folkeparti ganske meget at regeringen ikke har modsat europa kommissionens påstand derfor har vi fremsat nærværende beslutningsforslag for at pålægge regeringen at tage sagen med eu lad os da få testet om ikke den vurdering som vi i danmark har lagt til grund i over ti år er god nok

kan ske er at vi efterfølgende må tage en tredje behandling af loven om forbud mod snus derfor vil jeg opfordre alle i tinget til at stemme

seks og halvfjerds imod stemte en og tredive

udtale sig det er ikke tilfældet så forhandlingen

for stemte fem og tredive imod

forkastet ønskes afstemning om ændringsforslagene seks

ti tiltrådt af udvalget om ændringsforslagene elleve og tolv tiltrådt af et flertal i udvalget med undtagelse af liberal alliance om ændringsforslag nummer tretten tiltrådt af udvalget om ændringsforslagene nummer fjorten til sytten tiltrådt af et flertal i udvalget med undtagelse af liberal alliance om ændringsforslag atten tiltrådt af udvalget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

det er ikke tilfældet så er

for stemte atten imod stemte ni og firs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

er forhandlingen sluttet jeg foreslår at lovforslaget går

tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse betragter jeg det som

slutter afstemningen for stemte ni imod stemte syv og halvfems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

for dronning margrethes bro ikke ret langt derfra ligger jo dronning alexandrines

i håb om at den også efter fem og halvfjerds år stå lige så stout stærkt og smukt som hendes majestæt

til selve lovforslaget er der ikke så meget at sige jeg har læst høringssvarene og de

ombygge eller nedlægge det der hedder brovejen der er den eksisterende vej det er nok noget vi skal skal se på

jeg ser ikke at det er muligt

lukke den totalt der ligger et par store firmaer der bergsøe og atlas

som vi skal sikre en ordentlig adgangsvej

de borgere der bor dernede med at få de store virksomheder ud

men det er en detalje vi må se på på

ja fra fra venstre det er jo også en del af et forlig så et stort ja til

at bevare broen en anden ting der

blive nødvendigt at gennemføre ændringer eller udvidelse af anlægsprojektet det er selvfølgelig klart at så stort et projekt skal justeres men her kunne jeg egentlig

ministeren siger ja til at

det plejer at være et godt princip vi skal ikke sidde og detailregulere

en sidste ting og en spændende

der er opstået og det gør der på mange måder en såkaldt facebookgruppe der siger bevar den eksisterende eller gamle storstrømsbro dem har jeg meldt ud til

måske er noget man kan se på hen ad vejen men men det kræver også at man flytter sig fra fra skærmen

facebookgruppen og går ud og laver noget noget aktivt

den gamle storstrømsbro skal jo ikke lukkes eller rives ned før den nye er i funktion og der kører både tog og biler på den til den tid kan man så se

ud hvor langt er de nået har de lavet noget der kan være selvfinansierende

for at se hvad de har fået ud af deres projekt

det har også noget med æstetikken at gøre men en ting er sikker vi kan ikke begynde at

måtte have og som eventuelt gnaver af den kapital

er spændende at der er nogle der tænker divergent det skal man altid lytte til men man skal

få alle nedrivningspengene og så ellers gå i gang med at at muntre jer og når i har brugt dem

men jeg synes det er et spændende projekt jeg godt vil give

kan kun gå for langsomt med at få bygget broen så ja fra venstre

får en ny storstrømsbro det er noget der er helt afgørende i forhold til den store vision

som har været ved at falde fra hinanden

tvivl om det vi har alle sammen været dernede med udvalget og besigtiget broen og set

vi er glade for at det med det her forslag sikres at der kommer til at ske nye ting og at der kommer en

med hensyn til diskussionen om

indgå kulturelt på en eller anden måde vil jeg sige at jeg

mig ind i tankegangen jeg har også flere gange kørt under de her meget ikoniske buer

og jeg har også tænkt tilbage på den meget sceniske film af carl th dreyer men jeg tror ikke det er realistisk at bibeholde broen

være forbundet med rigtig store udgifter

broer men er der private der vil overtage

det er da et utrolig smukt symbol

den gode politik der blev ført på staunings tid hvor man brugte fællesskabet til at trække os fri af krisen

kommer til at sikre ikke mindre end fireogtyvetusind årsværk det er altså rigtig rigtig stærk politik når god stærk ambitiøs trafikpolitik også betyder beskæftigelse

så særlig mange år siden

i halvtreds år endnu og næppe havde vi fået det at vide før man

fandt ud af at det kunne den ikke alligevel

det er derfor vi står her og skal vedtage en anlægslov

som dansk folkeparti som forligspartner naturligvis bakker op om for vi står ved de forlig

de her nye tanker som herre karsten nonbo kommer med

kan finde anvendelse for den gamle bro jamen så skulle

jeg tror vi skal holde os nogenlunde til planen der vil

og jeg har ikke det samme forhold forhold til at den er et monument over stauning så jeg

nedslidt og slår revner så det er bestemt nødvendigt at bygge en ny

til sjælland moderne og hurtig og der gøres klar til femern tunnelen

det er jo investeringer som blandt andet radikale venstre har ønsket så vi vil hermed med stor glæde give vores støtte til

fire milliard kroner er mange penge og jeg synes

rigtig godt formål der er også andre steder som godt kunne trænge

er en personlig bemærkning radikale venstre støtter

god tid at vi kan nå at lave en ny bro uden at genere femernforbindelsen nu får vi så vedtaget grundlaget for at man kan gå i gang med det meget store arbejde det er at bygge en bro af denne størrelse

en lang og grundig behandling fra vejdirektoratet side

i midten og skråstag ud fra hver side af pylonen den lokale befolkning fandt den kønnest og bedst svarende til farøbroen

akademi for de skønne kunster var enige

var det en nem beslutning for forligskredsen

mellem den gamle snart nedrevne bro og den nye ville forplumre og blive til en stinkende pøl derfor er glad for

enighed om at forsøge at få løst også dette problem under udførelsen af broen under hele forhandlingsforløbet om denne bro har det været vigtigt for sf at vi fik cykelsti over broen det var og er ikke altid et nemt synspunkt at have når der er tale om byggerier af denne størrelse hvor alt taler for hurtighed og plads til biler ikke desto mindre lykkedes det og jeg tror at de tyske turister som ønsker at besøge danmark vil

sætte pris på denne klare forbedring af projektet for slet ikke at tale om de borgere der bor i området

og forventer mange arbejdspladser i byggeperioden for ikke at

de mange lærepladser dette projekt kaster af sig så

at tidspunktet for opførelsen af den nye broforbindelse skal være afhængig af hvornår tyskerne har udbygget deres landanlæg i forbindelse med

herunder naturligvis elektrificeringen af denne strækning vi mener altså at broen har en værdi i sig selv for lolland falster hvor der længe har været brug for en jernbane med større kapacitet

kan komme flere afgange større regelmæssighed kortere rejsetid

der kan indsættes flere togvogne end de fire der i dag er det maksimale af hensyn til broens bæreevne det er ikke hensigtsmæssigt at togrejsende fra lolland falster skal være afhængig af tyskerne og enhedslisten vil derfor anbefale at anlægsarbejdet igangsættes snarest muligt som

det blev sagt af venstres ordførere hellere i

der bliver nabo til den nye bro på masnedø og på nordfalster de har et berettiget krav på

anlægsperioden bliver så kort som muligt og det fremgår da også af høringssvarene at

nogle beboere er usikre med hensyn til de forventede støjgener naboerne har krav på støjdæmpning fra den forventede voksende togtrafik hvor der især ventes en markant vækst i antallet af godstog deres fart og deres længde vi håber ikke der vil ske det som fremgår af høringsnotatet nemlig at der fedtes med hvem der kan få og hvem der ikke kan få støjdæmpning så mange boliger drejer det sig trods alt heller ikke om et stort antal høringssvar udtrykker bekymring for den fire hundrede m lange dæmning der påtænkes anlagt i en spids vinkel ud fra nordfalster og den vil ikke alene udgøre en voldsom barriereeffekt

for orehoved der lukkes inde men den vil også give anledning til ophobning af tang og lignende på vestsiden af dæmningen da der ingen vandgennemstrømning

lugtgenerne kan være voldsomme især i sommerhalvåret det er allerede slemt med den nuværende bro men med den spidsvinklede placering af dæmningen vil problemet blive langt værre

høringssvarene giver udtryk for vi synes at beboerne skal imødekommes og vi synes at der bør anlægges en bro i stedet ganske som på masnedø hvor hensynet til det nedlagte fort tæller højt og hvor broen starter en hundrede og tyve

inde på land merudgiften ved at anlægge en bro angives til cirka en hundrede og tyve million kr svarende til knap tre procent af anlægsbudgettet og vel er det da også en slags penge alternativet er at hele området omkring brofæstet vil blive ubeboeligt på grund af støj og lugtgener med den nye bro

de to nuværende banedæmninger på masnedø og nordfalster overflødige og det påtænkes at bruge dem til femten m høje udsigtspunkter

det gør faktisk ikke noget at det gamle industrisamfund kan spores rundtomkring i landskabet men især på masnedø finder vi det

problematisk her vil såvel den nuværende som den nye dæmning og bro dominere alt for meget

lille flad ø som der trods alt er tale om så er det ved at blive en fast

vi synes beklagelig regel at når det drejer sig om større anlægsarbejder

sættes folks klagemuligheder helt eller delvis ud af kraft

ministeren mener at det forsinker fremdriften i byggeriet den har vi hørt før i forbindelse med et andet stort byggeri i denne by

sådan er det jo især når der opstår problemer undervejs

det er jo også netop i disse situationer at den nemme og billige klageadgang skal være til stede

lige så problematisk er det at entreprenøren overlades en betydelig grad af frihed til at vælge materialer design arbejdsmetoder og så videre det kan gå godt men det kan så sandelig også gå modsat

vælges byggemetoder der ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarlige eller der kan ske ændringer af broens udformning der

med nabo eller naturhensyn

det er staten der betaler og har igangsat arbejdet så må det også være staten der afgør

nogle væsentlige forhold som disse

dem pålagt af ordregiveren sådan er det og det er en god arbejdsfordeling og den synes vi egentlig man skal holde fast i afslutningsvis skal det nævnes at en cykelsti med en bredde på to

er alt for lidt i forhold til hvad der foregår af aktiviteter på broen mange feriecyklister i sommerhalvåret fritidsfiskere hele året og så videre og så videre gående og cyklister skal ikke kæmpe om den knebne asfalt og derfor skal gang og cykelstien være minimum tre

fastsat i loven så vi forstår ikke helt hvorfor den skal indskrænkes til

med disse forbehold

kan enhedslisten naturligvis tilslutte

de to projekter hænger dog nøje sammen

som vi her skal tage stilling til vil betyde markant højere hastighed for både tog og biler og når femernforbindelsen åbner forventes hovedparten af den internationale godstrafik mellem skandinavien og centraleuropa

er altså en rigtig vigtig ting broen bliver en

som som ved farøbroerne hvilket var et klart ønske fra beboerne som vi har valgt at følge

ved sejlrenden og halvtreds bropiller med firs

blive påvirket væsentligt idet der etableres en fire hundrede

går ud fra kysten mod nordvest det bliver naturligvis en betydelig visuel barriere og jeg er glad for at der ved detailprojekteringen vil blive undersøgt om dæmningen kan forkortes

stedet kan etablere nogle flere bropiller meget afhænger naturligvis af den endelige pris

også meget glad for at beboernes bekymring om

ser ud til at blive imødekommet

vi i forligskredsen har givet hinanden håndslag på at vi ønsker en opfyldning af området

er naturligvis en ordentlig mundfuld men jeg synes det vil være helt afgørende for projektets

succes hvad hjælper det med en ny og flot bro med forbedret kørselsforhold for biler og supertog og et hav af miljøundersøgelser hvis alle beboerne på falstersiden skal leve med lugten fra de meget ringe forhold for

det stillestående vand som det jo faktisk eksplicit er formuleret i lovbemærkningerne vi kommer ikke uden om

med forslaget som det ligger her og vil følge det nøje i detailprojekteringen

ved siden af selve broen

og broen får en udformning så alle er tilfredse det bliver en højbro så der kan sejles

som man ønsker under broen der bliver en dobbeltrettet cykelstigangsti sådan at også den del af

det er jo et projekt der samlet set får stor betydning for lokalområdet ingen tvivl om det det bliver bedre og hurtigere og nemmere at komme til og fra området der er masser af synergi i at vi nu får en effektiv infrastruktur ned igennem det område masser af dynamik og beskæftigelse arbejdspladser osv som samlet set bliver til gavn for en landsdel der gerne vil have lidt mere opmærksomhed og lidt mere at rive i så vi støtter selvfølgelig

den risiko der var for lugtgener elimineres ved at der bliver fyldt op så vi ikke har den problemstilling for de borgere der måtte få den negative konsekvens så samlet set plusser roser anerkendelse et godt projekt som det konservative

socialdemokraterne radikale venstre og sf og partierne venstre dansk folkeparti konservative og liberal alliance med lovforslaget tilvejebringes et grundlag for at bygge og drive en ny storstrømsbro og nedrive den eksisterende bro når den nye bro er åbnet

den nye storstrømsbro vil få stor lokal og regional betydning og er samtidig en vigtig del af jernbanekorridoren mellem københavn og tyskland denne jernbanekorridor vil i løbet af de kommende år blive styrket markant med etableringen af den nye bane københavn ringsted via køge og det kommende anlæg af femern bælt forbindelsen herunder opgraderingen og udvidelsen af jernbanelinjen mellem ringsted og rødby når alle projekterne er afsluttet får vi forkortet rejsetiden med tog fra

vil blive landets tredjelængste bro og derfor

den hører til i rækken af de største brobyggerier

den bliver anlagt som en kombineret vej og jernbanebro inklusive en dobbeltrettet cykel og gangsti over storstrømmen mellem masnedø ved vordingborg og orehoved på falster den bliver fire

milliard kr og på land anlægges endvidere seks en halv

forligskredsen har besluttet at broen skal bygges som en

broen uden tvivl blive et vartegn for hele området og visuelt spille flot sammen med netop naboen farøbroerne

relaterede projekter herunder omlægning af søkabler mellem falster og masnedø altså sjælland og anlæg af en ny sejlrende til orehoved havn endelig indeholder lovforslaget en bemyndigelse til at den nuværende storstrømsbro vil blive nedrevet men først når den nye bro er opført og taget forsvarligt i brug jeg ser frem til den videre behandling af det her forslag og jeg er naturligvis rede til at svare på spørgsmål

det handler meget om hvad jeg næsten vil kalde en intereuropæisk forbindelse og så videre

videre frem eller videre tilbage alt efter hvilken side man kommer fra men jeg spørger bare hvor er egentlig lolland falster henne i det her spil

man hamrer hen over men lolland falster skal jo også

den nye bro over storstrømmen afhængig af

vi ved jo udmærket godt at det kan tage rigtig rigtig mange år

danmark over lolland og falster

som selvstændige projekter for det hænger jo sammen

vi får altså med den her investering

hele nordeuropa når det drejer sig om tog og det er både personbefordring altså persontog og godstog nemlig grøn

nødt til fordi den gamle falder sammen

at lave en ny storstrømsbro det er jeg

os da få den bro gjort færdig så hurtigt som overhovedet muligt af hensyn til folk på lolland

så vil jeg lige tillade mig at skifte boldgade og spørge til de der klagemuligheder som jeg også var inde på

i forbindelse med anlægsarbejdet hvad har beboerne så egentlig af ankemuligheder andet end at gå til domstolene og få domstolsprøvet eventuelle indsigelser det er som bekendt rigtig

infrastrukturmæssigt

møde med den tyske transportminister i

miljøgodkendelse hvordan går det med at få forhandlet priserne ned

storstrømsbroen også og det er kun en endnu større styrkelse så at vi investerer så historisk meget i storstrømsbroen i

overse lolland falster det er tværtimod det modsatte

at der kan ske ændringer at det er et stort projekt og at der er nogle ting man ikke ved og som er helt på plads endnu så jeg håber at ministeren vil lade

følge arbejdet tæt for der kan skulle træffes nogle beslutninger hen ad vejen og også sørger for at vi i hvert fald får de to kommuner med med på råd

har jo en klagemulighed via deres kommuner forstået på den måde at kommunerne også skal varetage beboernes interesser

tæt på hvor der bor folk og hvis det ligger

undervejs det koster nogle ekstra penge og der har vi aftalt i forligskredsen at vi mødes når vi når

være sådan at forligskredsen

styrke indsatsen mod social dumping og desuden vil man fremme sunde og lige konkurrencevilkår når der køres i danmark med danskindregistrerede lastbiler og busser

den målsætning kan venstre sådan set godt tilslutte sig specielt det at vi sikrer de sunde og lige konkurrencevilkår det er vigtigt for vores transportbranche regeringen foreslår konkret at gods og busloven præciseres så vognmænd kun kan benytte chauffører der er ansat direkte i den virksomhed der har tilladelse til godskørsel for fremmed regning eller til erhvervsmæssig personbefordring og altså ikke nogle der bare er ansat i en stor koncern

der foreslås her er at den hidtidige ordning med mulighed for udlån af chauffører til andre vognmænd afskaffes idet der stilles krav om at man

skyde gråspurve med kanoner på det felt her

man må også sige at hvis man afskaffer udlånsordningen

blandt de små danske vognmandsvirksomheder både inden for lastbilbranchen og inden for busområdet det rammer de små virksomheder der altså mister den fleksibilitet der ligger i at kunne låne chauffører af hinanden

så kan forhold til de meget store vognmænd

de meget store vognmænd har jo en langt bedre mulighed for at flytte adressen uden for danmarks grænser og også allerede set nogle gøre så det her virkemiddel regeringen

rammer de små danske vognmænd og man kan sige at de store danske vognmænd har en mulighed for

medicin regeringen doserer her et andet problem jeg vil pege på er at vi slet ikke grund til at ændre loven om buskørsel om erhvervsmæssig personbefordring

loven for buskørsel det har vi også meget

kan venstre ikke støtte

at chaufførudlånsordningen alene gælder for dansketablerede virksomheder og så er der tale om en direkte diskrimination som ikke er i overensstemmelse med eus regler altså at udenlandske vognmænd ikke har den samme mulighed i udlånsordningen som danske virksomheder så jeg opfatter det sådan at hvad angår det

til det som venstres ordfører siger og jeg vil derfor gerne spørge om venstres ordfører anerkender

nogle af høringssvarene hvor der argumenteres godt og grundigt for at det her ikke er i strid med eu reglerne så vælger jeg altså at lægge det til grund for vores opfattelse her og jeg vælger at lægge det til grund at en afskaffelse af udlånsordningen i den grad

dansk indregistrerede lastvogne

overenskomstdækkede vilkår for vores chauffører der kører gods det er overordentlig positivt at vi sætter ind med en vifte af forslag som på forskellige områder kan sikre at den form for

og og udnyttelse af reglerne som der har været

for at høre den tilbagemelding vi har fået fra blandt andet fagbevægelsen som er positiv over for de virkemidler vi lægger frem

godsområdet at der bliver bedre muligheder for at tjekke op på det her

stoppet det her udlån af vikarer som kan være i strid med eu regler og endelig

bedre muligheder for at trække en godskørselstilladelse tilbage hvis det er sådan at de her spilleregler ikke bliver overholdt

bliver meget mere konsekvens på det her område og det

socialdemokratisk transportordfører er jeg glad for at vi nu sikrer

for at overholde danske løn og arbejdsvilkår

vi ønsker også at de chauffører der kører rundt på de danske landeveje skal have en ordentlig løn om det her lovforslag så hundrede procent lægger op til det ikke det gør det muligvis i forhold

har udøvet men jeg er også bekymret i forhold til det som herre

busvirksomhederne som jo mange gange har

man har måske ikke lige en heltidsstilling

man måske kan deles om en chauffør

udlån mellem danske

et par jyske vognmandsvirksomheder

så vi vil selvfølgelig have belyst om man kan lave

forhold til busvirksomheder ellers er vi meget enige i intentionerne

høre og forstå at man kan være bekymret

til livs og alt alt andet lige

er vi vel enige om men det vil jeg da gerne høre

er at det det formål opfylder det her lovforslag det må

det alt væsentlige udlån mellem danske virksomheder ja men så er vi jo allerede ude der

og kører her og dér og alle vegne og der er det jo netop store store vognmandsfirmaer som kim johansens som har nogle helt andre muligheder der

firma der er der er vi enige i lovforslagets intentioner men vi synes det er et problem at man også gør det mere problematisk for danske virksomheder

vil have belyst det må være muligt at sige at virksomheder der er indregistreret i danmark

der har vi godskørselslovens § seks og der kører man jo altså på danske løn og arbejdsvilkår

men i forhold til at vi har udlændinge

udenlandske selskaber til at ligge og køre i danmark er vi helt enige i lovforslagets

være udenlandske chauffører der ligger og udfører social dumping det ved vi udmærket godt og når ansættelsesforholdene er uklare

når det handler om at omgå

et samspil mellem vognmænd og chauffører og der

kan låne i fjorten dage og så får du en faktura

og så ser jeg ikke noget problem i at der er en kollega der kan låne en chauffør i fjorten dage og få en faktura på det og som jeg læser lovforslaget stopper man også for den mulighed

chauffører som er aflønnet på litauiske vilkår til at køre lastbil i danmark

der er vi enige i at det lukker det her lovforslag for

kim johansen eller andre kreative

dygtige erhvervsfolk som etablerer sig i udlandet det skal vi være rigtig glade for at der er nogle der gør

det kunne vi se at man kunne omgå den her regel ved at hyre chauffører ind fra et udenlandsk selskab eller fra et vikarbureau

at man har en regel om dansk løn i danske biler altså busser og lastbiler

på den måde nemt kan omgå derfor

betragter vi i radikale venstre det som et hul i lovgivningen

at lukke og i øvrigt som jeg også indledte med at sige

det også en del af finanslovsaftalen mellem sr regeringen og sf og enhedslisten radikale venstre kan støtte

klar i mælet når det handler om

at lovgivningen er i overensstemmelse med

det sprunget meget i øjnene at der især har været en enkelt vognmand kim johansen som i praksis har lavet hvad jeg vil betegne som en omgåelse af reglerne

de danske domstole har godkendt hans praksis han har brugt en særlig selskabskonstruktion med firmaer i udlandet der har gjort at han

have chauffører i dansk indregistrerede lastvogne som har kørt meget i danmark men han har haft disse chauffører til en særdeles grov underbetaling for eksempel omkring halvdelen af den løn som de danske overenskomster siger det er selvfølgelig fuldstændig uacceptabelt med sådan en social dumping og det var også årsagen til at sf

der var forhandlinger i efteråret og der blev indgået en delaftale

kampen mod social dumping mellem regeringen sf og enhedslisten og det er vi meget tilfredse med og meget glade for og det her lovforslag udmønter så et af de punkter som står i den aftale jeg synes der er grund til at understrege

de allerfleste vognmænd i danmark

godskørselsloven og de aflønner efter de kollektive overenskomster sådan som loven siger de skal og derfor er det klart at det er fuldstændig urimeligt over for både chauffører og vognmandsfirmaer at der er visse vognmandsforretninger der ikke følger reglerne og dermed undergraver overenskomsternes

det er jo en undergravning som ikke bare går ud over lastbilchaufførernes job

ud over de vognmandsfirmaer der følger reglerne

som de skal derfor er det godt at vi får ryddet op i den her

vognmandsorganisationen dansk transport og

støtter op om det her lovforslag som

i forlængelse af den efterhånden ganske markante indsats som regeringen sammen med enhedslisten og sf

enhedslisten er naturligvis glad for at kunne bidrage væsentligt til den her indsats mod social dumping på landevejene

fordoblede bødestraffe og sanktioner ved ulovlig cabotagekørsel eller skal vi kalde det piratkørsel en øget indsats og fokus på skuffeselskaber men måske vigtigst af alt et fokus i branchen på problemet med underbetalte og dårligt uddannede chauffører som som iøvrigt har et meget afslappet forhold til færdselsloven i al almindelighed og alkohol i særdeleshed det kan man jo da se på det vi får ind fra politiet vi frygter selvfølgelig på den baggrund at en ny højrefløjsregering vil gøre

lidt ked af at jeg ikke kan aflæse dansk folkepartis indstilling til det her lovforslag i første omgang men jeg håber selvfølgelig at udvalgsarbejdet vil gøre at dansk folkeparti

social dumping på landevejene

synes jeg det er betænkeligt når man betænker at store vognmandsorganisationer som som konsekvent har været imod indsatsen mod social dumping forsøger

til indflydelse på på den demokratiske proces lovforslaget her

kort var inde på i et spørgsmål et opgør med den såkaldte kim johansen finte som jo betyder at ansatte i udenlandske datterselskaber kan køre i dansk indregistrerede lastbiler til dumpingløn til estiske litauiske eller hvad det hedder

det betyder samtidig en ophævelse af muligheden for at låne chauffører fra hinanden idet det kun er fastansatte i en vognmandsvirksomhed eller

om det er i overensstemmelse med eu retten eller ej har jeg ingen ideer om eller muligheder for at bedømme men jeg bemærker mig i hvert fald at det er en af begrundelserne det betyder også at chaufførvikarer skal følge overenskomstbestemmelserne om

dansk indregistreret køretøj på dansk område samtidig betyder lovforslaget så også en

skærpet håndhævelse af de her regler jeg indrømmer at det kan blive vanskeligt at kontrollere det her område det er det i forvejen som jeg var inde på

som bekendt meget kreativ når det kommer til at omgå regler

til politiet det har vi gjort igennem gentagne finanslovsforhandlinger men også til trafikstyrelsen som jo udsteder

at at trafikstyrelsen administrativt kan tilbagekalde

det er selvfølgelig godt men skulle man i

det have opsættende virkning og så tænker jeg at så er vi måske ikke kommet ret meget længere

ophæver man bøderegimet altså muligheden for at opkræve bøder

det har noget at gøre med forholdet mellem strafferetten og civilretten og så er jeg bare

få uddybet hvorfor det gør sig gældende men bortset fra disse ganske få og i virkeligheden utidige bemærkninger

bestemt begejstret for

og dokumentationsbestemmelser forslaget betyder med andre ord at ministeren således kravler helt ned i maskinrummet af det danske

er han vel også inde at pille lidt ved ved ansættelsesforholdene for ansatte chauffører i andre eu lande jeg skal ikke kloge mig på om det formelt er muligt men generelt er

opfattelse at vi her er inde på en glidebane hvis et folketingsflertal på denne måde skal kunne gå ind

den ene parts interesser på arbejdsmarkedet det er og bliver en uskik også selv om regeringen måske ærgrer sig over at

forslag hjælper med til at få dem tilbage igen hvem ved hvis udlånsordningen ophæves vil næsten al fleksibilitet i praksis forsvinde fordi

er fastansættelser eller godkendelse af en ny

med store økonomiske og administrative byrder til følge ifølge brancheforeningen vil forslaget desværre heller ikke medføre flere chauffører på dansk overenskomst men blot underminere grundlaget for andre jobs inden for lager administration og logistik danske virksomheder vil udflage eller overlade godset til udenlandske transportvirksomheder vi tror meget lidt på at løsningen på disse problemstillinger om lønforskel handler om

det går ikke over uanset hvor meget vi lovgiver på det her område vi tror mere på at vi sætter gang i en proces hvor skatter og afgifter nedsættes så de danske vognmænd kan konkurrere med de udenlandske og det er både i forhold til kunder men også i forhold til at tiltrække arbejdskraft liberal alliance kan af disse grunde

og arbejdsvilkår og at der er en fair konkurrence

en stor beskyttelse af lønmodtagerne når ordføreren så siger

det her er et indgreb i den danske arbejdsmarkedsmodel kan man så udtrykke det på den måde at liberal alliance står værn om at der skal være ret

kendskab til at der er nogle der kreativt forsøger at omgå

det skal vi være opmærksomme på og det vil vi til enhver tid gerne være med til at se på hvordan vi imødegår men det lovforslag man her præsenterer og de meget komplicerede elementer der bringes i anvendelse kan kan vi ikke støtte

kan vi ikke støtte lovforslaget det er jo et faktum at det blandt andet ikke er muligt for danske transportører der har danske lastbiler og

låne chauffører af hinanden selv om alt er i orden alle formaliteter er overholdt og alene det faktum gør at vi ikke

juridiske argumenter for at det strider imod eus regler at ordningen findes så vidt jeg kan se er der ingen af vognmandsorganisationerne som har bidraget med et kvalificeret notat

gerne spørge ordføreren om

nogen af vognmandsorganisationerne eller andre der er kommet med et kvalificeret gennemarbejdet notat hvori man går ind i diskussionen om

den nuværende udlånsordning er i overensstemmelse med eus

vi mener ikke at de udsagn vi har set i den her sag er mere rigtige end dem der vurderer noget andet

det fjerner nogle logiske og velfungerende regler

og to vognmænd der kører fuldstændig lovligt og legalt ikke kan bytte chauffører med hinanden det faktum alene gør at det her lovforslag kommer det konservative

om baggrunden for hvorfor

styrke indsatsen mod social dumping inden for vejtransporterhvervet det er vigtigt at sikre at alle chauffører der sidder bag et rat i en dansk lastbil eller bus for den sags skyld har ordentlige løn

meget sundt og godt princip og det er et meget meget vigtigt tiltag for det andet foreslås det at muligheden for at låne chauffører det er det flere har

det er med her er for at sikre at der er overensstemmelse med eu retten da udlånsordningen i alene kan anvendes

vognmandsvirksomheder som følge af lovforslagets to første tiltag vil det altså herefter

bruge en chauffør der enten er ansat i den virksomhed som har fået udstedt tilladelsen eller en chauffør fra en chaufførvikarvirksomhed som er godkendt af trafikstyrelsen for det tredje foreslås det

indføre lovhjemmel til at kræve at chaufførvikarvirksomheder fra andre eu lande følger bestemmelserne om løn overarbejde feriepenge og pension i gældende danske kollektive overenskomster for chauffører hvis chaufførvikaren er udlejet til at køre på dansk område med et dansk

endelig foreslås det at forbedre mulighederne for at håndhæve reglerne om vognmandsvirksomheders og udenlandske chaufførvikarvirksomheders pligt

ligesom det i dag gælder for danske

høre overenskomstparterne og overenskomstnævnet om udenlandske chaufførvikarvirksomheders aflønning af chaufførvikarer nævnets udtalelser indgår herefter i trafikstyrelsens vurdering af om reglerne er overholdt eller om der er grundlag for at tilbagekalde en virksomheds godkendelse som chaufførvikarvirksomhed gods og buskørselsloven foreslås også ændret således at tilbagekaldelse af en tilladelse i grove eller gentagne tilfælde af overtrædelse af bestemmelserne om overholdelse af relevante kollektive overenskomster fremover sker administrativt og at en eventuel domstolsprøvelse sker i den borgerlige retsplejes former det betyder at det ikke længere vil være en betingelse for tilbagekaldelse at overtrædelsen først er konstateret ved en straffesag den tilsvarende ordning foreslås at skulle gælde for tilbagekaldelse af godkendelse af udenlandske

er tale om forhold som regeringen og også jeg selv som transportminister naturligvis lægger stor vægt på samtidig med det her lovforslag

vi fra transportministeriet side sendt yderligere et lovforslag i høring

baggrunden for det her yderligere lovforslag er at en højesteretsdom fra februar i år har fastslået at de nuværende bestemmelser i godskørselsloven buskørselsloven og taxiloven om at indehaveren af en tilladelse skal følge bestemmelser om løn og arbejdsvilkår i de pågældende kollektive overenskomster medfører at en indehaver af en tilladelse blot kan følge bestemmelser i en

kollektiv overenskomst uanset hvad indholdet ellers ville være det er selvfølgelig imod intentionen med bestemmelsen om blandt andet at skabe sunde

det er også imod trafikstyrelsens hidtidige praksis hvorefter en tilladelsesindehaver skal følge bestemmelserne om løn og arbejdsvilkår i de kollektive overenskomster indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i danmark som gælder på hele det danske område det nye udkast til lovforslag som

høring skal sikre at aflønningen på gods bus og taxiområdet bringes tilbage til den hidtidige praksis også det lovforslag har altså fokus på at modvirke social dumping på vores veje

at der trods alt

jeg håber selvfølgelig at de positive meldinger vil blive fastholdt under udvalgsarbejdet og vi kan danne et så bredt som muligt flertal for det her lovforslag

synes jeg lige jeg vil dvæle lidt ved afskaffelsen af udlånsordningen for der synes jeg at regeringen har et forklaringsproblem det er jo velkendt at transportministeren tidligere ikke har tøvet med at udfordre eu reglerne det har vi jo

for det handler jo mange gange om fortolkning af nogle regler som gælder for mange lande på tværs af grænserne derfor tror jeg det undrer rigtig mange at lige i den her sag

af at man er nødt til at afskaffe udlånsordningen for at komme i samklang med eu reglerne

og i hvert fald er man ved at indføre noget som rammer masser af små danske vognmænd der har brug for den fleksibilitet der ligger i udlånsordningen og som har brug for at der er lave omkostninger

diskutere med partiet venstre som trods alt har i erindring at man har siddet på regeringsbænkene

jurister og kammeradvokaten

at gøre det vi gør eller man kan vælge så at åbne op for at det må alle virksomheder i

udlån og så vil vi for alvor åbne en ladeport til social dumping derfor vælger vi altså

som er ude i branchen for alternativet var måske at der er nogle der ikke bliver ansat eller at nogle bliver fyret engang imellem

at man bare har valgt at følge en juridisk fortolkning det kan også undre

at den her regel er helt ude af samklang med eu reglerne lige pludselig i forbindelse med at vi skal

selv den argumentation skal man ikke være jurist for at forstå det synes

vognmandsvirksomhed busvirksomhed

så er det jo sådan set stort set samme regler man skal leve op til hvis man skal have en vognmandenstilladelse buskørselstilladelse eller hvis man vil have

for mere social dumping men hvor

tager nogle vigtige skridt for at dæmme op for den sociale dumping som vi kan se

langt langt under den som den lille vognmand betaler

sikrer en fair og ordentlig konkurrence

vognmand når man kører under godskørselsloven så skal man køre på kollektive overenskomstvilkår

men så er det jo at man når vi skal bekæmpe den der markante sociale dumping kommer til at forhindre en lille virksomhed i at drive

at få tingene til at hænge sammen at leve op til de aftaler

leverandører og samarbejdspartnere fordi de ikke længere

fuldkommen op til partierne i betænkningen og også i behandlingen i udvalget

opfordre til at man så gør det helt klart hvad

man vil støtte for ellers er det

regeringen allerede selv har sendt et forslag til ændring af taxiloven i høring

dommen fra højesteret der jo sagde at alle overenskomster uanset indhold åbenbart var gode nok til at leve op til lovens

så underminerer vi jo helt formålet med kravet og det mener jeg ikke vi kan leve med og det

har dog også et bredere sigte end blot taxiloven fordi forslaget omfatter nemlig også både gods og

dette forslag skal sikre ordentlige arbejdsforhold i branchen ved at stille krav om at løn og arbejdsvilkår skal følge ordentlige overenskomster forslaget sigter mod at bibeholde praksis for så vidt angår kravene til lønvilkår på såvel gods

at der for gods og busområdet skal være tale om landsdækkende repræsentative overenskomster på området for almindelig taxikørsel ser vi dog i regeringen at der fortsat må være lokale overenskomster det svarer jo også til den hidtidige praksis

ikke tradition for landsdækkende overenskomster på det

vi har dog styrket mulighederne for at føre tilsyn med området idet regeringens forslag lægger op til at kommunerne kan forelægge sager for overenskomstnævnet hvis der er tilfælde hvor

i tvivl om overenskomstens indhold i forhold til taxikørsel hvor kommunerne er tilsynsmyndighed

spørgsmålet om netop aflønning af den almindelige taxikørsel jo også er berørt i høringen af flere høringsparter her stilles der spørgsmål

om den almindelige taxikørsel ikke også

svaret bare at mig bekendt i hvert fald

findes der ikke sådanne overenskomster og det vil så

ønske men selvfølgelig kigger vi på det når spørgsmålet rejses det er klart kort sagt enhedslisten

og regeringen er fuldkommen enige om at der skal gøres noget på området efter den her dom så vi fortsat kan sikre

i landet og der er som sagt allerede et lovforslag på vej som går lidt videre ser lidt bredere på på spektret her end det som enhedslisten har her så på den baggrund finder regeringen ikke at er behov for at vedtage det ellers udmærkede

når der bliver sagt at der ikke er landsdækkende overenskomster på taxiområdet

så så de findes og de tager faktisk højde for den problematik som ministeren jo også er inde på i forhold til det forslag til ændring af lov som vi vil se senere men det er ikke noget jeg vil gå ind på

skal være sådan at taxachaufførerne

og dermed også deres indkomst sådan i dag og det bør det også være fremover

enhedslisten og det er absolut ikke hver dag for

den fjerde februar i år har medført

og derfor er det jo klogt at vi justerer lovgivningen således

er grundlaget når man udsteder tilladelse til offentlig servicetrafik altså taxakørsel med videre med patienter ældre mennesker

at det er noget vi fører kontrol med den her højesteretsafgørelse gør jo at der nu kan man sige er opstået en

at inden for branchen både på arbejdsgiverside og arbejdstagerside er der et kraftigt ønske om at vi får tilvejebragt den situation man har troet har været gældende i mange år på området

og vi noterer os at regeringen er på vej med et lovforslag som vi ser frem til at behandle her i i folketingssalen

og derfor vælger vi at afvise det her beslutningsforslag fra enhedslisten

som sagt er det et godt og positivt forslag men nu ser vi frem til at der kommer egentligt lovforslag som vi kan få behandlet

en retstilstand som er fuldstændig uacceptabel det er ikke de vilkår vi har lyst til skal gælde i danmark og som som

glade for at ministeren har nævnt at der er et lovforslag på banen som retter op på den her tilstand at enhedslisten så også er ude nu her med et beslutningsforslag

vi er sådan set i gang og som venstres ordfører siger hvorfor sparke

men det er da positivt at også enhedslisten er optaget af de her det er noget der fylder meget

blandt vores faglige kammerater om man så må sige for at blive lidt i enhedslistens jargon det har fyldt rigtig meget rundtomkring på 3f kontorerne

godt forstå at enhedslisten også har lyst til at markere sig her men sagen er den at der er et lovforslag

sikret at der er en ordentlig retstilstand på det her område

overenskomster der kommer til at gælde og at der ikke kommer til at være den her form for underminering af danske løn og arbejdsvilkår som der ellers ville være

og det gør så at vi ikke ser nogen grund til at støtte det her beslutningsforslag

nummerpladen havde en anden farve og så havde man nogle rigtig kreative løsninger ude i branchen i forhold til at kunne ligge og køre billigere end taxaerne det fik vi lukket for fordi vi fik sat nogle stærke begrænsninger på ep

af de første fejl

tiltrædelse var at rulle alt det tilbage fordi man var rystende angst for at regioner og kommuner ville komme med et dut krav altså et krav om økonomisk kompensation

usandsynlig mange penge som regeringen så i forhandlinger med kl og regionerne kunne have krævet tilbagebetalt

jeg aldrig forstået men det rullede man tilbage og så lavede man de her ost

man ligger jo egentlig lidt som man har redt så siger man at man

vil nedsætte et udvalg det besluttede vi allerede dengang der skal kigge på en persontransportlovgivning og det er så det man barsler med nu

lille smule fut i ministeriet

at det jo ikke er ret lang tid siden at vi diskuterede en fuldstændig liberalisering af taxalovgivningen hvor den lokale tømrermester kunne ligge og køre taxa i weekenderne hvis han havde lyst til det det hænger jo slet ikke sammen med at nu vil man til at gøre noget

det kan godt være det er en åben dør men intentionerne er rigtige og det er nødvendigt er nogle der råber op det gør vi gerne sammen

støtte regeringens kommende lovforslag og derfor ikke det beslutningsforslag

at den offentlige sektor absolut ikke må undergrave fagbevægelsens overenskomster derfor er vi meget positivt stemt over for enhedslistens forslag så har der været lidt debat her om overenskomstforholdene inden for taxaområdet hvor den mest udbredte overenskomst på området er overenskomsten mellem 3f

den overenskomst dækker for eksempel samtlige bevillingshavere i alle danmarks større byer for eksempel odense aalborg esbjerg roskilde næstved fredericia viborg og hele fyn samt en lang række mindre byer så dækker den også dele af århus og den dækker dele af hovedstadsområdet så alt i alt er det også efter vores begreber naturligt at det er den

at vi støtter beslutningsforslaget fra enhedslisten

det er meget positivt at det også medtager

nærmer sig det absurde når man får penge for det arbejde man udfører så skulle det være udtryk for løndumping og medføre sikkerhedsproblemer i trafikken jeg ved næsten

det ville jo betyde at de hundredtusinder af selvstændige der kører i en varebil hver eneste dag er til skade for færdselssikkerheden ikke forstået nej det er lidt for langt ude så vi stemmer imod forslaget

støtte enhedslistens forslag som det ligger og så kan vi jo så passende sige i pragmatisk stil at vi afventer lovforslaget som er på vej

opbakning til beslutningsforslaget eller i hvert fald til intentionerne i beslutningsforslaget og så kan man jo

som det jo er gået op for forsamlingen hvis det ikke var gået op for forsamlingen i forvejen fordi der er et lovforslag på vej

højesteretsdommen fra fjerde februar og den gjorde jo

en hvilken som helst overenskomst jeg vil endda sige overenskomst i gåseøjne gyldig som baggrund for at søge tilladelse til

at køre offentlig service trafik

uden bestemmelser om pension og mindste indtjening

bestemmelser om overarbejdstillæg

form for social dumping når en hvilken som helst såkaldt overenskomst lavet hen over et køkkenbord en mørk nat mellem en vognmand og hans to chauffører

kørsel lad mig understrege som jeg

sagt i nogle af mine spørgsmål eller kommentarer

ved fremsættelsen af det her beslutningsforslag

at hvis transportministeren kom op med noget tilsvarende eller noget der var bedre

jeg må konstatere nu

transportministeren har fremsat et lovforslag som i øjeblikket er i høring og som jo kommer til behandling her

lovforslag til fulde vil jeg endda sige imødekommer enhedslistens

ændrer godskørselsloven og buskørselsloven og så kan man næsten ikke være mere tilfreds så kan man selvfølgelig spørge og

er berettiget at nogen ligesom har spurgt eller antydet hvorfor har i så opretholdt beslutningsforslaget det har vi gjort fordi og det fremgik af den lille

der er et lille hjørne tilbage

der er en landsdækkende overenskomst på området at den landsdækkende overenskomst der kan henvises til

faktisk tager højde for den skelnen der er imellem provisionsaflønning på lad os kalde det det almindelige taxiområde altså kørsel efter taxameter og så timeaflønning for ost kørsel

så derfor benytter vi selvfølgelig

selv for at opretholde beslutningsforslaget at

have en behandling af problemet inden et folketingsvalg og da vi alle sammen går og afventer det og ikke ved hvornår det kommer og da lovforslaget jo trods alt ikke er længere end at det er i offentlig høring

ikke når at komme til behandling inden

er jeg rigtig glad for at vi så også opretholdt

nogle tilkendegivelser på en meget meget positive opbakning til det som ligger i beslutningsforslaget og

som også ligger i det lovforslag ministeren har på vej så vi synes

tilkendegivelse inden et folketingsvalg og i skal blive holdt op på det uanset hvem der får regeringsmagten efterfølgende så bliver i holdt op på

vil det lovforslag kunne køre igennem og det glæder jeg mig helt vildt over

fordi vi så også har fået en tilkendegivelse på den måde fra partierne

ikke være mere glad end jeg er i dag også forstå at det for nogle for venstres ordfører i hvert fald var lidt af en overvindelse

erklære sig vældig enig med enhedslisten men sådan er der jo så meget i politik og jeg synes at det er glædeligt så tak for debatten tak for tilkendegivelserne jeg ser frem til udvalgsbehandlingen

den option som var sat ind af vk regeringen nemlig at for at have en ost tilladelse eller en ep

som det hed dengang skulle man have en taxabevilling efter en til en

med l otte og halvfjerds og jeg kan meddele for jeg har lige tjekket det at enhedslisten stemte for den tilbagerulning som jo har affødt at vi har det her kaos i branchen i dag med selskaber der kun kører på de her ost tilladelser og aflønner

vil bare pointere at enhedslisten altså selv

skal gerne bakke op om enhedslistens idé her

jo også giver baggrund for at man indgår de her mærkelige mærkelige overenskomster som egentlig ikke har ret meget med overenskomster at gøre men hvor en vognmand jo sidder og og aftaler med sin egen chauffør at så gør vi lige sådan og så gør vi lige sådan og der er vognmænd og der er chauffør på området

bider hovedet af al skam og stort set er ligeglade med hvad det er for nogle forhold de kører

at man har det her problem og så nytter det jo ikke noget i den situation at højesteret

og godkender

på den måde og dermed understøtter det og det er dér at jeg synes

indledningsvis sige at min holdning er at det er en god idé at forlænge kalundborgmotorvejens anden etape til efter krydset ved knabstrup møllebakke

og andet rettelig hører hjemme og det

forslagsstillerne er medlem af derfor var jeg da også en kende

når jeg nævner den grønne forligskreds er det fordi

reklamere med hvad man har af holdning noget andet er at finde pengene og indgå forliget

som bekendt begrænsede midler og så er der mange gode projekter og så har vi jo forhandlinger og det er også dér hvor

aftalte projektet om motorvejen syd om regstrup

jo velkendt at det kunne være ønskeligt at forlænge projektet længere mod vest det er klart det vil koste flere penge

der var klar til eller kunne se en mulighed for at afsætte de flere midler på daværende tidspunkt

sket på bekostning af nogle af de andre gode projekter som vi dengang indgik aftale om og jeg røber ingen hemmeligheder ved at sige

må jeg sige at

beslutningsforslag efter man har indgået et

godt vil genvælges og nogle ligger måske

på den måde at man bliver inviteret

regeringsskifte og

jeg tror faktisk og jeg

danmark det nordvestsjællandske at man udmærket godt kan gennemskue hvad

forlængelse ved knabstrup møllebakke som et ændringsforslag til anlægsloven for hele strækningen syd om regstrup i transportudvalgets betænkning over forslaget til anlægslov er der et flertal af partier der tilkendegiver at forlængelsen er et godt projekt som de vil se positivt på i kommende forhandlinger om udmøntningen af midler derudover vil vejdirektoratet konkret se på muligheden for at inkludere optioner

så kort sagt der er stor velvilje fra min side og

se på en forlængelse ved kommende forhandlinger i forligskredsen hvor vi altså fordeler

selve forliget blev indgået under en tidligere konservativ transportminister

man udmærket godt også hos de konservative

beslutningsforslag det fungerer ved at man arbejder i forligskredsen og står ved de forlig man så indgår

mørkøv skamstrup og stigs bjergby og fra knabstrup lokalforum

men nu er det jo således at der er indgået en forligsaftale i den grønne forligskreds mellem syv af de otte partier i folketinget

aftalepart aftalepart og derfor

beslutningsforslag men

l en hundrede og tre og tredive er med til at skrive

på hvad vi kan gøre for at finde de resterende penge så vi kan nå yderligere seks

forbi krydset så vi kan få skabt den trafiksikkerhedsmæssige gode løsning det vil være

til efter krydset men som et troværdigt

og vigtigt skridt når vi i næste uge tredjebehandler lovforslaget om netop den her strækning

der ingen tvivl om at vi alle sammen vinder

ikke kun til vestsjælland men til hele landet og hverdagen kommer også til at hænge

meget bedre sammen for vores mange pendlere der er nemlig stor trængsel og

samme årsag også helt enig med forslagsstillerne i deres ønske om en forlængelse af motorvejen

så sent som ved afgivelsen af betænkningen

om anden etape af kalundborgmotorvejen blev de fleste partier jo også enige om at vi i de kommende forhandlinger i den grønne forligskreds netop skal prioritere

forlængelse som vi diskuterer i dag

også derfor at jeg må undre mig og

ikke kan forstå at de konservative har den fremgangsmåde

de har med at fremsætte beslutningsforslaget her det er altså i mine øjne lige et nummer for smart når der ikke følger nogen finansiering

ikke anvist en eneste krone til hvordan det her skal finansieres og vi taler alligevel om et projekt som vi vurderer koster ni og fyrre million kroner så det ville da være meget rart hvis der kunne peges på hvordan vi skal

forlængelse de konservative sad jo selv med i forhandlingerne

så fald skulle have prioriteret strækningen højere

årsager til men det valgte man altså ikke at gøre tværtimod

man hos de konservative alle mulige andre infrastrukturprojekter man hellere ville bruge pengene på og det er jo helt fair der er masser af vigtige projekter rundtomkring i landet men det gør altså

er et nummer for smart kort sagt

er jo allerede også noteret i den betænkning som

afgivet i forbindelse med lovforslaget om anden etape af kalundborgmotorvejen men vi støtter altså ikke det her

der er vi jo altså en kreds af partier der trods alt har lavet et betænkningsbidrag

l en hundrede og tre og tredive det har været nævnt flere gange hvor vi siger lad os nu følge det her projekt meget tæt lad os lægge ind i udbudsmaterialet at vi sætter en option ind om at vi altså fortsætter seks hundrede meter hvis vi kan finde pengene i anlægsfasen og

fik afsat et betragteligt beløb netop til kalundborgmotorvejen

når der er nogle der er faldet i søvn men vi fik det men lige pludselig

er alle totalt optaget af det her og jeg skal ikke kunne sige hvem

valgt i det pågældende distrikt men vi kan da i hvert fald se at der meget meget snart kommer et folketingsvalg med alle de her små kæpheste der skal rides rundtomkring og jeg vil bare advare mod at vi fremadrettet

et beslutningsforslag om det hold op med sådan

så vi stemmer selvfølgelig det her ned men vi er med i det betænkningsbidrag der tilkendegiver at vi vil gøre alt for at finde de her jeg tror det er ni og fyrre million kr så vi kan

ønske om seks hundrede meter mere og forbedre trafiksikkerheden

det sjællandske uden skyggen af finansiering som flere andre ordførere har fortalt om

indgik jo som flere andre ordførere også har redegjort for

et forlig der sikrer penge til en etape af motorvejen til kalundborg og det er vi i

men nu kommer de konservative så igen uden skyggen af finansiering og vil bruge flere penge det mener vi altså fra radikal side

som jeg kan høre flere ordførere også er enige med os i

valgflæsk og på mange måder

og tredive havde projekteret en motorvej så manglede der seks hundrede m efter førstebehandlingen er man så nu blevet enig om at det er en god idé

så oplyse ordføreren om at man støtter det men det er noget der er kommet

det er det vi nu kan se af betænkningen og det

men da vi fremsatte beslutningsforslaget var der jo ingen der viste at der er fuldstændig enighed om at gøre det her med det samme

tre timer siden

at det konservative folkeparti ikke sådan bare stikker fingeren lidt

vi skal bruge folketingets tid til

konservative folkeparti slet ikke tog ordet under andenbehandlingen

så kan jeg forstå på ministerens gennemgang af

omfartsvej at ministeren i hvert fald ikke

at det konservative folkeparti lige præcis har peget på det her det er rigtigt at vi under førstebehandlingen havde

lokale borgere i området og min egen

stod for det her forlig i to tusind og ni

forligsagtigt men det bruger vi ikke vores tid på her nej vi bruger tiden på hele tiden at skulle fremhæve

de har også sfs opmærksomhed de har også venstres opmærksomhed

eneste parti der står uden for aftalerne om

det her under alle omstændigheder

lavet et fælles betænkningsbidrag

til behandling jeg havde også forventet at det var blevet trukket men sådan er det ikke gået og så giver det selvfølgelig mig og enhedslisten anledning til at sige

vi er imod beslutningsforslaget ligesom vi er imod hele motorvejsprojektet det giver os jo anledning til at fortælle en hel masse om hvorfor vi er imod den der voldsomme udbygning af motorveje som foregår i dette land

til flere biler det genererer flere biler jo mere man udbygger vejnettet det fører til mere trængsel så det løser ikke det problem man påstår det løser det betyder mere forurening mere udledning

i virkeligheden roses for det gav mig anledning til

den voldsomme udbygning med motorveje

i det her land hvorfor vi er det grønne parti i det politiske landskab i

i forhold til det lovtekniske det anerkender jeg men jeg ser det som et budskab

forslag og derfor stemmer man modsat denne gang altså

ind over det andet jeg vælger at se på det på den måde

der bliver penge tilovers og så vil vi gerne gøre det da vi snakkede om storstrømsbroen

den situation at vi sagde hvis der bliver plads til noget opfyldning

vi kunne se der ville være dernede og når vi ved mere om pengene i den sidste ende så vil vi gerne gøre det jeg vælger altså at se på det på samme måde

hvor mange meter vej får du for nul kr du får nul

er det så ikke bedre

er penge i kassen så bygger vi det stykke vej som vi kan være helt enige om er rigtig godt for trafikafvikling trafiksikkerhed

signalet er det vigtige og så kan man altid diskutere om pengene er der

kunne være at det går ligesom med storstrømsbroen

der nogle penge vi vi ved jo ikke hvordan de her udbud

de mærkeligste ting og det kommer vi så til nu

er et beslutningsforslag fordi det er os som konservative der har fremsat

det har vi gjort som opfølgning på lovforslag nummer l en hundrede og tre og tredive der jo omhandler den her motorvej da vi så skulle behandle det under førstebehandlingen

der ville være en strækning umiddelbart efter motorvejens ophør

der var en krydsende vej og man var der ville opstå nogle uheldige trafiksituationer der og da vi fik det præsenteret

et lovforslag som ikke

hvor vi tilkendegav at vi fra konservatives side støtter at man i forbindelse med lovforslag

der bruger sin helt formelle ret til at annoncere deres politiske ståsted i folketingssalen i folketingssalen piger og drenge jeg nægter at sige damer og mænd

hvordan kan nogen have en kritisk holdning

jo ikke en del af forliget vi har ja indgået en aftale

lovforslaget men det her er ikke med i forliget det er uden for forliget og nu beder vi om at der bliver taget principbeslutning om at få det med og kan vi så blive enige om at føre det tilbage i forliget er

villum christensen så fuldstændig korrekt sagde

og jeg er helt enig i alt hvad herre villum christensen sagde for en gangs skyld hundrede procent alliance

eller andet miskmask mudderkastning øv bøv jeg sagde først hvem

i mellemtiden foretaget et udvalgsarbejde

og det er skrevet ind i en betænkning skulle det få os til at opgive vores markering af at det her er vigtigt for os

de første penge der bliver fundet i forligskredsen

nej selvfølgelig ikke det er derfor jeg er politiker

de stemmer på mig jeg er ikke valgt på sjælland jeg har ingen lokal interesse i den sag overhovedet

derfor vi har argumenteret som vi har

som ikke er finansieret med én eneste krone

at lige så snart der er penge i kassen

jo klart og tydeligt at de første penge der kommer tilbage i infrastrukturfonden jeg går ud fra

mener vi skal bruges til det her projekt hvis vi

kan vi godt gå ud og finde pengene nye penge et andet sted og føre

er en prioritering af hvad man vil politisk og det redegjorde jeg i detaljer for i min indledende tale men nu fik jeg så lejlighed til at sige det igen vi foreslår ikke noget som vi ikke finansierer

vil til enhver tid sørge for at lægge navn til at det vi foreslår har vi også penge med til at betale

er der ikke stemmer for ens beslutningsforslag men det der jo mangler at komme frem

jeres beslutningsforslag og det er da ikke en seriøs måde at drive politik på

særlig meget til de vestsjællandske forhold

og nu kan vi jo

at vi faktisk skal finde penge til de her seks hundrede ekstra meter så vi undgår den der risikosituation og

om umiddelbart efter førstebehandlingen hvor det ikke var med

så kan fru anne baastrup

hvad forskellen er det der er vigtigt for mig er at vi fastholder vores ønske om at bygge de seks hundrede

opbakning til det samtidig med det støtter vi den formulering der

at grundskylden udfordrer boligejerne om end med et mere

borgere med lav indkomst skal kunne indefryse grundskylden ligesom pensionister og efterlønsmodtagere har adgang til i dag det er

prisværdigt at enhedslisten i modsætning til de konservative vil fokusere på at hjælpe borgere med lav indkomst jeg synes nu alligevel at enhedslisten

skyder lidt ved siden af målet med forslaget for det kan næppe levere det som det lover nemlig at hjælpe dem der er dårligst stillet

jo kun boligejere

at man per definition kan sige at boligejerne er den mest udsatte gruppe i det danske samfund og derfor heller ikke at de bør stå forrest i køen til at modtage hjælp fra det offentlige det kræver trods alt skuldre af en vis bredde om jeg så må sige

blive boligejer i dagens danmark det kan heller ikke være rimeligt at arbejdsløse eller andre med lav indkomst i ejerbolig skal stilles bedre end arbejdsløse i lejerbolig

jo være konsekvensen af forslaget lejere og andelshavere har jo ikke mulighed for at indefryse grundskylden som de indirekte betaler via huslejen og boligafgiften

forslag alene være til glæde for gruppen af boligejere der har en friværdi

forslag bygger på er en forudsætning for at man kan få indefrosset grundskylden det skyldes selvfølgelig at kommunen skal have sikkerhed for sit lån forslaget virker derfor som en favorisering af en

bestemt gruppe godt nok ikke den gruppe med de højeste indkomster og formuer men bestemt heller ikke de mest vanskeligt stillede borgere det vil alene være til glæde for boligejere med en vis friværdi og de hører

det er jo et vilkår for alle boligejere uanset indkomst at hvis deres situation ændres markant

fald at nogle borgere kommer til at købe for dyre boliger hvis der opstår en forventning om at det offentlige holder hånden under ens bolig hvis indkomstgrundlaget ændrer sig for det tredje vil enhedslistens forslag være et brud med et af de gældende principper i vores boliglovgivning om at boligejere der ikke er pensionister ikke kan opnå boligstøtte dette princip gælder både i lov om individuel boligstøtte og lov om lån til betaling af ejendomsskatter

ikke nogen grund til at ændre når pensionister enten kan opnå boligydelseslån eller lån til betaling af ejendomsskatter skyldes det

et særligt hensyn at tage til folk som efter et langt arbejdsliv gerne vil fortsætte med at bo i deres hidtidige hjem men ikke kan finansiere det løbende det vil jo som oftest skyldes en betydelig og permanent nedgang i deres indkomst i forbindelse med at de forlader arbejdsmarkedet

forsøger enhedslisten at nedtone den økonomiske betydning af

ved at fremhæve at der ikke er tale om en skattelettelse men alene en mulighed

jo for så vidt rigtigt set på det lange sigt men det ændrer ikke på at

i en længere overgangsperiode vil blive en økonomisk belastning for kommunerne enhedslisten overser tilsyneladende at den grundskyld man indbetaler her og nu bruges til de fælles goder vi ønsker at prioritere i samfundet der vil den indtægt jo mangle uanset at den kommer tilbage på et senere tidspunkt så det kommer til at gå ud over nogle et andet sted at de midler ikke er til rådighed det vil være sådan at kommuner med relativt mange borgere der bor i egen bolig har lav indkomst og alligevel en vis friværdi

vi skal forringe kommunernes økonomiske balance vil de kommuner jo blive tvunget til enten at reducere det offentlige forbrug eller øge skatterne

kan acceptere at nogle kommuner skal presses ud i den prioritering for at tilgodese en afgrænset kreds af boligejere

skulle blive vedtaget enhedslistens forslag er nemlig langt mere komplekst rent administrativt end den gældende ordning om indefrysning af grundskyld

her er det jo alene personens status på det tidspunkt hvor grundskylden forfalder til betaling der er afgørende for om grundskylden kan indefryses enhedslistens forslag er baseret på et indkomstbegreb som betyder at adgangen til at få indefrosset grundskylden vil skulle revurderes ved forøgelsen af indkomsten

altså medføre en risiko for at der ydes lån til betaling af grundskyld og at kommunerne betaler tinglysningsafgift for udstedelse af skadesløsbrev som det efterfølgende viser sig der ikke var grundlag for at udstede det er jo uheldigt skal boligejeren i den situation så indfri sit lån og betale kommunens udgift til tinglysningsafgift enhedslistens forslag vil uden tvivl rejse flere spørgsmål om hvordan indefrysning af grundskyld skal reguleres ved indtægtsændringer et er således sikkert og det er at

vil medvirke til at øge bureaukratiet og de udgifter der følger

en samlet afvejning kan regeringen således ikke

vi har andre forslag det her er bare ét forslag det jeg synes ministeren overhovedet ikke adresserer i sin besvarelse

mennesker der oplever at deres grundskyld vokser dramatisk de er måske samtidig blevet arbejdsløse og har ikke udsigt til at komme i arbejde de har også mistet retten blandt andet takket være radikale venstre til at få dagpenge de kommer i en rigtig skidt situation og det er dem vi gerne vil hjælpe vi løser ikke alle problemer vi vil gerne hjælpe dem der kommer i en rigtig skidt situation de ikke kan komme ud af medmindre de sælger deres hus og flytter et andet sted hen kan ministeren ikke forholde sig til det meget enkle problem at nogle mennesker kommer så meget i klemme

her er altså at man bor et sted hvor der er friværdi i boligen

det er det jeg synes gør forslaget besynderligt vi har jo taget mange initiativer sammen som har forbedret vilkårene for lavindkomstgrupper i danmark en række initiativer lige fra afskaffelse af starthjælpen til den finanslov vi lavede senest det er jo noget

hvor vi ikke skeler til om folk bor på den ene eller den anden måde for arbejdsløshed kan jo ramme lige hårdt uafhængigt af boligformen det er derfor jeg

man så laver et målrettet tiltag til fordel for den del af den gruppe

hvis man udvider ordningen men det som

forstår interessen for de dårligst stillede i det her samfund og for lavindkomstgrupper

forstår ikke interessen i at stille boligejere med friværdi bedre end boligejere uden

vokser og vokser

på grund af den dagpengereform venstre var med til

i en økonomisk meget klemt situation ønsker venstre at hjælpe

at de kan blive boende eller synes venstre bare at

ske den dag i huset bliver solgt så det det ændrer ikke ved at folk kan tage tage et arbejde hvis de kan få det

det her er et spørgsmål om at de folk der i en periode

eller fordi de har et job der er meget lavt lønnet har mulighed for i den periode de har den lave indkomst at få

vil det offentlige jo mangle den indtægt i dag en indefrysning af grundskylden slår derfor et hul i kommunekassen her og nu uanset om indtægten kommer på et senere tidspunkt

man tvunget til at skære i velfærden eller at hæve skatterne det vil altså i sidste ende gøre mere skade end gavn hvis forslaget bliver realiseret jeg undrer mig desuden over at forslaget kommer fra netop enhedslisten jeg synes ikke det plejer at være enhedslistens mærkesag at skabe gunstige vilkår for boligejere som i forvejen har en friværdi boligejere med friværdi

borgere med lav indkomst som bor i et hus med friværdi stilles bedre end lejere andelshavere med lav indkomst eller boligejere som har en lav indkomst men som ikke har nogen friværdi

undrer mig en lille smule endelig

vil enhedslistens forslag gøre systemet mere komplekst end den nuværende ordning er

en indefrysning af grundskylden så jeg synes at enhedslistens forslag om en indefrysning af grundskylden risikerer at gøre mere skade end gavn og det er derfor socialdemokraterne ikke kan støtte

det synes jeg er et ganske enkelt spørgsmål og det synes jeg man skal svare på i stedet for bare at lade som ingenting jeg må så

det er selvfølgelig sådan at vedtager man det her skal kommunerne jo kompenseres og det kan man gøre ved at staten laver det man kalder genudlån så låner staten pengene

til genudlån til boligejerne der skal betale en

gør vi så ikke noget for for folk der bliver ramt af arbejdsløshed og står i en økonomisk trængt situation jo det gør vi da vi skaber jo arbejdspladser hver eneste dag den her regering har skabt mellem

og halvtredstusind nye arbejdspladser i danmark det synes jeg er

at investere i at skabe nye arbejdspladser skabe vækst i det danske samfund

de ikke har råd til at betale stigende grundskyld og derfor kan blive tvunget til at flytte fra deres hjem

er helt undervurderet hvor alvorligt det er for en familie at skulle flytte fra deres hjem for deres børn som mister deres kammerater og skal skifte skole det er en social katastrofe som rammer et stigende antal jeg kan ikke forstå

at ordføreren i det her tilfælde kun vil hjælpe de folk som har en friværdi

altså ikke folk med lav indkomst som ikke har nogen friværdi så jeg synes ikke det her forslag hænger sammen og jeg må bare konkludere som jeg gjorde i min tale at det gør mere skade end gavn og

en likviditetsmæssig belastning af husholdningen

investering i i ejendommen det foreslår

lave indkomster det synes vi i

problemet er jo at grundskylden i i store dele af landet stiger ret

tilsvarende det gør jo at folk kan blive presset ud af deres huse

godt forslag fra enhedslisten at man prøver på at hjælpe dem videre i deres tilværelse indtil de så måske får et arbejde igen

derved i den mellemliggende periode kan blive boende i deres huse så er der nogle

venstre siger der kan være nogle problemer i forhold til den grænse

man kommer i arbejde skal man så betale det hele på en gang vi kunne jo eventuelt overveje

sagde at man ikke skulle betale med det samme man kom i arbejde men at

så gøre når man solgte huset eller over en årrække hvis det

ellers er det klart at det vil afskrække nogle fra at tage et arbejde her og nu hvis man gjorde det med den model som herre finn thranum lagde op til men der kunne jo

tilbage når man solgte huset så umiddelbart er vi rigtig positive over for det her forslag

vigtigste vi burde have fokus på nu

retvisende det er trods alt det største problem og også det der gør at boligejerne ikke rigtig ved om de er købt eller

det arbejde er jo så trods alt også sat i gang men inden

er fantastisk at radikale venstre der i den grad var med til at ødelægge vores dagpengesystem ved at halvere dagpengeperioden og

det meget vanskeligere at optjene ret

kommer og siger det skulle i da have forudset

kan man virkelig tage fat i bare de tjener en femøre

på en snedig vis uden at det skal betyde ansættelse af en masse bureaukrater

er at enhedslisten for en gangs skyld bekymrer sig om borgere der skal betale skat det er jo ikke noget som enhedslisten normalt går op i partiet synes

ikke betales i skat udgør et potentielt skattehul som burde være opkrævet i skat og måske uddelt som lommepenge bagefter så man kunne

egen tandbørste

hvis man synes at der opkræves for meget i skat af folk

at staten skal låne penge til folk så de senere kan betale deres skat fordi man har en erkendelse af at skatten er alt for høj i forhold til folks

godt argument for at skatten skal sænkes i stedet for at staten skal

men

problemer forbundet med

det første problem er at der er en indtægtsgrænse

det er kun hvis man har en indkomst under syvogtyvetusind at man skal have lov til

men der er jo også folk der har en indkomst over syvogtyvetusind

bor der typisk mennesker som tjener over syvogtyvetusind kroner om måneden og de kan have de samme udfordringer med at betale skatten

det er det ene problem det andet problem er de incitamenter

abrupt grænse der pludselig er om man kan få det her her tilbud eller

det afgøres af om man tjener seksogtyvetusinde og nioghalvfems kroner om måneden eller om man tjener syvogtyvetusinde og

kroner om måneden

men der er alverden til forskel

om man kan få det her tilbud fra enhedslisten eller ej så pludselig skal folk til at spekulere i

de ligger der på grænsen til at tjene over syvogtyvetusind kroner

i hvert fald ikke tage imod noget overarbejde så de kommer over syvogtyvetusind kroner

det er jo lidt det modsatte af at det skal kunne betale sig at arbejde i det her land

kunne betale sig at tage et bedre lønnet job men hvis det bedre lønnede job betyder at man går fra en månedsløn på seksogtyvetusind

man har fået det her tilbud fra enhedslisten

til at tage et bedre lønnet job

betale hele det her beløb tilbage som de skylder i grundskyld

for mig og liberal alliance at finde ud af hvad vi skal stemme til det her forslag på den ene side

giver folk en mulighed for at udskyde deres betaling af grundskylden hvis de er i klemme i forhold til at kunne betale

gå i tænkeboks og finde ud af om vi skal stemme for

kan lave en graduering sådan at der

sker en aftrapning af hvor meget man kan få indefrosset afhængigt af ens løn det

at så er det slut så kan vi graduere og sige

set åbnet for problemstillingen i

have indset at der er kæmpestore kompleksiteter i det

det har så stor indflydelse for nogle at skatten er for høj at der er behov for at træffe nye politiske beslutninger

for at man kan få del i den her ordning altså fritagelsen indefrysningen af boligskatten

har den uheldige virkning som også herre ole birk olesen var inde på

penge nok på kontoen til at klare sig selv så

nogen pension men problemet er jo at dem der har valgt at bruge rub og stub i løbet af livet

dem der har sparet op og arbejdet ekstra og gjort en indsats ud over det sædvanlige og har penge på kontoen til dagen og vejen fremadrettet bliver straffet ved ikke at få nogen pension

det er altid et problem når der skal fastsættes grænsebeløb fordi man så begynder

at man kommer over det grænsebeløb og det har en lang lang række negative konsekvenser men jeg vil alligevel gå så vidt som til at sige at det er et positivt signal fra enhedslisten og vi har brug for flere fra rød blok der gør opmærksom på at der altså er skatter og afgifter der virker så negativt for en person for en familie og det gælder i øvrigt også

i den rigtige retning i det konservative

går vi ind for at grundskylden fastfryses fuldstændig for alle fordi vi jo kan se at der er mange der ikke kan blive siddende i deres bolig vi kan se at folk må sælge deres bolig fordi afgifterne stiger

er ikke tilstrækkeligt det er ikke nok men det ændrer ikke ved at vi vil belønne de gode tanker

det er bedre end ingenting så for en gangs skyld kan det konservative

der har jeg nævnt en række kompleksiteter og vi ved at der står et valg for døren så det nås nok ikke men ros for initiativet

til fordel for dem hvorimod for eksempel alle dem der bor i udkanten af

får en krone ud af det for de betaler i forvejen

det er meget mindre end det man betaler i nordsjælland men det her betyder altså bare enorme skattelettelser til

har et hus et andet sted hvor indtægten

ingen hjælp at hente selv om de ikke har råd til at betale

er frank aaen da ligeglad med det betyder ingenting de

og det er der ikke noget vælgerpotentiale i og derfor

titusind kroner om måneden i grundskyld

liberal alliance redegjorde synes jeg ganske godt for de problemer der er

det konservative folkeparti også kan se

fordi det er enhedslisten som fremsætter det og fordi det har en positiv virkning for nogle jeg redegjorde også for den parallelle situation

redegjorde for at den person der bruger alt rub og stub op igennem livet indtil man når pensionsalderen vil i givet fald så være berettiget til at få pension hvorimod den der har sparet op

noget at stå imod med bliver straffet ved ikke at få grundpension den form for uretfærdighed kan vi

jan e jørgensen i at det er korrekt

der ligger bag det i beslutningsforslaget er vi også imod men jeg må bare sige at når

vågner op og indser at det er et problem at man man pådutter nogle borgere nogle boligejere en boligskat man ikke kan betale skal man gøre noget ved det det kan vi ikke

altså i venstre at de ulemper der vil være på incitamentssiden

er så voldsomme og så store at det i sig selv er grund nok til

vil altså overstige de fordele der vil være

nu giver enhedslisten et klap på skulderen

tænk nu hvis det blev vedtaget så ville vi jo stå

vi siger at her går vi ind og laver en ordning som hjælper dem der kommer i klemme fordi de får

klart asocialt sigte med

tak for de positive meldinger

problematiseret og gjort meget teknisk af andre og det er også

ikke nær det men den politiske holdning der er udtrykt med forslaget her er ganske enkel

dem der oplever en kraftig stigning i deres grundskyld som har fået en

indkomstnedgang fordi de er blevet arbejdsløse og på grund af at regeringen sammen med de borgerlige partier her i folketinget har vedtaget

forringe dagpengesystemet så rigtig mange mennesker tredivetusind har mistet deres ret til dagpenge

kommer i en situation hvor de ikke har råd til at blive boende og dermed bliver tvunget til at flytte med de sociale konsekvenser det har når en familie bliver tvunget til at flytte nemlig at de skal flytte et sted hen hvor

og i det hele taget kommer ud i den usikkerhed der ligger i at man ikke kan blive boende der hvor man gerne vil det problem

her har sagt at de synes det er et sympatisk forslag

synes at hvis ikke man kan støtte det der ligger her

på grund af den udvikling der er for en del familier så

glad for at dansk folkeparti har støttet sf

lidt tidligere har jeg forstået det er også okay det er

undrer mig ganske meget et gennemgående argument

løser alle problemer nej det står sådan set direkte i beslutningsforslaget at det ikke løser alle problemer det løser det beskrevne problem men der er mange andre

kan forbedre boligydelse og boligsikring

er klemt økonomisk bliver hjulpet

få billigere lejeboliger så lejerne har vi selvfølgelig også omsorg for det giver sig selv

med i det her forslag det har vi gjort i de andre forslag vi har også

forslag om at boligejere der kommer så meget i klemme at deres hus går på tvangsauktion vil vi gerne hjælpe med et

har staten ret til at byde fem kroner mere end højeste bud det vil sige at staten kan overtage huset for det man kan kalde markedsværdien på det givne tidspunkt og så tilbyde at dem der bor i huset kan få lov til fortsat at blive boende

for at undgå at folk bliver tvunget til at flytte ud af deres

hjælper nogle fordi det ikke hjælper alle jeg synes

skal man selvfølgelig også tage stilling til et forslag der løser præcis det problem og ikke afvise det fordi det ikke løser alle problemer

det er sådan med vores forslag og sådan er det også i den måde der altid lovgives på

skal staten betale det vi foreslår her er det ganske enkle at kommunerne administrerer det på samme måde som de administrerer det for pensionister men de får så pengene stillet til rådighed

hvis det er ti årige lån og knap en

er tredive årige lån så det er en rigtig god forretning for de offentlige kasser at

hjælpe mennesker der ikke har friværdi altså

ejendom er blevet mindre værd man må dog sige

at deres grundskyld vokser voldsomt der er ligesom en modsætning i det

vi har altså været så uforskammede bare at tage en ordning man kender nemlig den der gælder for

pensionister og udvidet den til andre som er kommet i en klemt situation nemlig dem med

så bliver det indefrosne beløb selvfølgelig bare stående til den dag hvor huset bliver solgt så er det rigtigt at kommer man i arbejde

måske begynde at betale grundskyld igen nå ja men hvad er problemet

i den situation man var i før man blev arbejdsløs

det er et kunstigt problem

vi hjælper dem der kommer i klemme på grund af faldende indkomst eller kraftig stigning i grundskylden kommer folk i arbejde

er muligt tage udgangspunkt i det positive og det er at alle har sagt at det er et sympatisk forslag

dermed også anerkendt er et problem så må vi se om vi ikke under udvalgsarbejdet kan finde

til med bistandshjælp sådan var reglerne oprindelig sådan er de i princippet stadig væk de er godt nok blevet stærkt forringet men de er i princippet stadig væk sådan og det synes jeg også godt

udvide til boligområdet måske burde det allerede være sådan at hvis folk kommer i klemme og ikke kan betale deres husleje

alt for meget her i københavnsområdet er der nogle helt vilde priser og de mennesker er kommet i klemme

at give den en mulighed for at udskyde skatten og det er jo fordi vi også har

til at sikre at der er penge nok i statskassen til velfærd

ikke helt enige men vi synes det er en god idé

indkomster der kan sikre velfærden som ikke skal udhules af skattelettelser

og en generel skattelettelse er igen bare til

sommerhuse baggrunden for forslaget må man forstå på bemærkningerne er at flere borgere i dag ejer og bebor flere helårsboliger i forskellige kommuner og der peges på den udvikling hvor flere kommuner ophæver bopælspligten på en del helårsboliger

jeg er enig i at vi ser den udvikling og regeringen har faktisk været med til at understøtte udviklingen blandt andet indførte vi i april to tusind og tretten en såkaldt fleksboligordning der har til formål at stimulere efterspørgslen på helårshuse i landets yderområder senest har vi i forbindelse med aftalen om vækstpakke to tusind og fjorten som sf jo også deltager i besluttet at udvide ordningen så fleksboligtilladelsen kan videreføres når boligen bliver solgt det er frivilligt for kommunerne om de vil benytte sig af muligheden for at give fleksboligtilladelser

også op til den enkelte kommune om man vil håndhæve bopælspligten på helårsboliger i kommunen eller i dele af kommunen så det vi ser er altså at kommunerne anvender muligheden for at gøre helårsboliger attraktive for købere som ikke umiddelbart vil gøre boligen til deres primære bolig for på den måde skabes der et godt alternativ til at et hus ender med at stå tomt og forfalde i stedet vil det hus have beboere som

til at skabe mere liv og aktivitet i yderområderne når de opholder sig i det vi kunne kalde deres sekundære bolig så derfor synes jeg

det er vigtigt lige at holde sig perspektivet klart at nogle helårsboliger i yderområder anvendes som en ekstra bolig for eksempel en fleksbolig er ikke en del af problemet for yder og landkommuner tværtimod er det en del af løsningen på den manglende efterspørgsel på helårshuse i landets yderområder det er i dag sådan at en borger betaler kommuneskat til den kommune hvor man har sin hovedbopæl sådan har det været siden nitten ni og halvfjerds hvor de sidste rester af den såkaldte landliggerskat blev afskaffet hensynet bag afskaffelsen dengang var blandt andet at

også lagt vægt på at sommerhuskommunerne jo ikke havde udgifter til skole og andre institutioner og at bopælskommunerne omvendt ikke opnåede nogen besparelser som følge af at en skatteyder opholdt sig i en sommerhuskommune de samme hensyn gør sig gældende i dag

er blevet en mere fleksibel adgang til at eje helårshuse i flere kommuner må det stadig lægges til grund at borgerne bruger hovedparten af de kommunale ydelser der hvor deres

det er i den kommune hvor børnene går i skole og institution og det er også den kommune der har udgifter til hjemmehjælp hvis det er ældre

jeg mener i hvert fald ikke at tiden er inde til at genindføre bureaukratiske skatteregler der skal tage hånd om et problem som vi faktisk løser bedre og mere nuanceret på anden vis

det bringer mig frem til udligningssystemet den mellemkommunale udligning sikrer i dag en høj grad af økonomisk ligestilling af landets kommuner gennem udligningen

overføres der betydelige midler fra velstillede kommuner til mindre velstillede kommuner senest gennemførte regeringen i to tusind og tolv en justering af udligningen som betød at der blev overført yderligere omtrent fire hundrede million kroner

det er vanskeligt at se at en delt kommuneskat på et mere

mindre usikkert grundlag skulle løse noget som ikke adresseres bedre igennem udligningen jeg bliver også nødt til at sige at nettovirkningen af forslaget vil være meget begrænset det skyldes at den foreslåede omfordeling af skatteindtægterne i vidt omfang faktisk vil blive udjævnet via den generelle udligningsordning

forslaget at borgere med flere helårsboliger hvert år i forbindelse med udfyldelse af selvangivelsen skal angive hvor man har boet i det forløbne år borgernes oplysninger i selvangivelsen vil nødvendigvis skulle være genstand for myndighedernes kontrol og det giver blandt andet

måske mere principielt plan at jeg til enhver tid vil være meget tilbageholdende med at indføre regler der tvinger borgerne til at redegøre for hvor i danmark de befinder sig på hvilke dage i løbet af et år jeg synes det

der vil for mig at se skulle ligge meget tungtvejende hensyn bag en sådan kontrol med borgernes bevægelser inden for landets grænser

det her tilfælde synes jeg det er

og finansieringsudvalgets arbejde sker på baggrund af analyser af kommunale forskelle i udgiftsbehovet på beskæftigelsesområdet derfor kan jeg ikke se at det bliver umiddelbart relevant at inddrage eventuelle overvejelser om delt kommuneskat i den sammenhæng samlet set indebærer sfs

altså både en forøget bureaukratisering i hvert fald uigennemsigtighed og vel også en øget kontrol med borgerne men fleksboligordningen og mulighederne for at ophæve bopælspligten er altså efter regeringens opfattelse ikke et problem for yder og landkommunerne men snarere en del af løsningen på den manglende efterspørgsel på helårshuse i landets yderområder og under alle omstændigheder

byrdefuldt for kommunen at benytte de ordninger ja så er det helt frivilligt så kan man bare lade være derfor synes vi ikke det giver anledning til at genindføre

derfor synes jeg måske at det er en skam at

kontant afviser at lade finansieringsudvalget kigge på de her ting jeg ved godt at

men det er dog alligevel sådan at det at det hænger sammen med udligningen det hænger sammen med et danmark der bliver mere og mere skævt det hænger sammen med yderområder der har store udfordringer kunne ministeren ikke

om der var andre

de kommuner i danmark der har de største udfordringer i de her år og så de kommuner som

vi har også netop i dag i det udvalg der har med

at når vi har taget flere initiativer der har givet kommunerne flere muligheder for

sælge helårsboliger uden bopælspligt til folk der ønsker at bruge dem som sekundære boliger

at få solgt nogle af de huse til folk der ønsker at bruge dem som sekundære boliger

jo det der ligesom er omdrejningspunktet for forslaget her og de afledte tanker

og bruger meget tid andre steder end hvor de nødvendigvis har deres faste arbejdsplads fordi det er blevet muligt at arbejde hjemme

at tilrettelægge sin tilværelse fuldstændig fundamentalt anderledes når vi er interesserede i at vi også hjælper yderkommunerne som har reelle udgifter til borgere der bruger vejnettet

jo fordi vi faktisk kerer os om den skævhed

jeg forstå at ministeren også har en vis

om året ud til vores

landdistrikter og yderkommuner som følge af det arbejde vi i fællesskab har gjort i den her regeringsperiode så vi har netop adresseret

benytter sig af det og det fører så til et behov for delt kommuneskat

det ikke er vores opfattelse at det

et problem i yderområderne men snarere at det er gavnligt at folk

bopælspligt på helårshuse og med fleksboligordningen

bliver der skubbet på denne udvikling som jo på mange måder er positiv det gør det muligt for familier at

men udfordringen er jo at i dag betaler man kun kommuneskat i den kommune hvor man er tilmeldt folkeregisteret og når man bor i flere kommuner

i hvert fald i et vist omfang på den kommunale service i flere kommuner i venstre mener vi at

er en relevant debat og vi kan godt se at der kommer nogle udfordringer i takt med at fleksboligordningen bliver mere og mere udbredt vi har altså forståelse for problemet men vi kan ikke støtte den model som sf lægger frem

en række praktiske udfordringer

at beregne beboelsesfrekvenser i de forskellige boliger og man kunne jo godt frygte at der ville være nogle som begyndte at spekulere i hvor det er mest attraktivt at opholde sig sådan skattemæssigt set

mener vi i venstre ikke at der er grund til at komplicere skattesystemet yderligere det er kompliceret nok i forvejen

betaler grundskyld til kommunen

er jo penge som blandt andet går til at dække omkostninger til veje

var inde på vores udligningssystem til at

håndtere forskelligheder landets kommuner imellem venstre er meget bevidste om at der er store udfordringer

for en række kommuner i landdistrikter vækst og udvikling er noget som skal være forbeholdt ikke kun dele af danmark men hele danmark

årsagen til at vi vi kommer med et landdistriktsudvalg

har en række forslag som vil skabe arbejdspladser og indtægter i hele danmark men altså sfs beslutningsforslag kan vi ikke støtte

forbeholdt bopælskommunen altså den kommune hvor man er tilmeldt folkeregisteret det er den kommune hvor man opholder sig mere end en hundrede og firs nætter om året og

konsekvenser for udligningssystemet hvor de kommuner som så fik en større skatteindtægt jo

de mellemkommunale refusionsordninger ikke helt tager

et voldsomt kompliceret system men der kunne muligvis godt

være noget at se på der men ellers er udgangspunktet jo at

helårsbolig for de positive udgifter som

vi har allerede et lignende system i forhold til selskabsskat så det kan fungere jeg støtter forslaget og vil arbejde for at det bliver venstres politik

og jeg vil gerne vide hvis man ikke kan støtte sfs forslag som man egentlig alligevel synes har nogle gode takter kan jeg forstå

det så er for en lignende model

venstre

helt umiddelbart sympati også forståelse for tankerne i det her forslag men når man dykker lidt ned i substansen

vigtigt at slå fast at forslaget ikke gælder beboede sommerhuse de er i øvrigt også taget med i vores udligningssystem men altså alene helårshuse der er til gengæld med stor sandsynlighed kommet flere helårsboliger uden bopælspligt regeringen indførte som bekendt og som ministeren også har redegjort for i sin tale tidligere under den her behandling fleksboligordningen der giver kommunerne mulighed for at ophæve bopælspligten på helårsboliger

vi gjort fordi det kan øge efterspørgslen på boliger i landdistrikter som alternativt risikerer at stå tomme hen og på sigt også forfalde udover at fleksboligordningen kan reducere antallet af

er kommunerne samtidig sikret den indtægt man så får når ejendommen bliver solgt og som kommer ind via grundskylden det er straks mere problematisk i forhold til delt kommuneskat

nemlig ikke nogen tydelig sammenhæng mellem skattebetalingen og borgernes brug af de kommunale serviceydelser i den kommune hvor borgeren måtte have sin sekundære bolig borgerne vil antagelig

fortsat gøre brug af størstedelen af de kommunale kommunale ydelser der hvor deres hovedbopæl er beliggende og skulle en borger eksempelvis

vil det være bopælskommunen der skal afholde den udgift også når man befinder sig i sin sekundære bolig altså i en anden kommune desuden er det vigtigt at holde sig for øje at vores forholdsvis høje og fintmaskede udligningssystem og høje udligningsniveau betyder at nettogevinsten ved at dele kommuneskatten vil være marginal min oplevelse er at vores udligningssystem derfor er langt mere effektivt til at sikre en økonomisk ligestilling mellem landets kommuner på et mere objektivt

selvfølgelig kan vi altid justere i udligningssystemet det er aldrig perfekt og den dag det bliver perfekt

har vi virkelig fundet et guldæg

gjort det med at justere op på udligningsordningen og vi gjorde det i to tusind og tolv hvor vi omfordelte fire hundrede million

også vil betyde en øget administration i kommunerne og også hos borgerne når man skal angive hvor stor en del af året man har boet i den ene eller den anden kommune for at kunne beregne delingen af kommuneskatten desuden

foreslår forslagsstillerne at forslaget kombineres med finansieringsudvalgets aktuelle arbejde det der blev sat i gang da man lavede udligningsaftalen på ryggen af refusionsomlægningen jeg synes bare ikke det virker hensigtsmæssigt at skulle blande delt kommuneskat ind i drøftelserne om refusionsregler på beskæftigelsesområdet derfor skal jeg meddele at socialdemokraterne ikke kan støtte

folkeparti foreslår at borgere hvert år på deres selvangivelse skriver hvor meget

har opholdt sig mindst i dansk folkeparti anerkender at der er mange kommuner som er økonomisk trængte også kommuner hvor man har helårshuse uden bopælspligt og derfor bliver flere og flere af disse brugt som sommerhuse og fritidshuse dansk folkeparti ønsker generelt en større solidarisk udligning kommunerne imellem

er det oplagt at man også ser på om kommuner med mange helårshuse uden bopælspligt skal være en af parametrene som indgår yderligere i disse forhandlinger så beslutningsforslaget her bør efter dansk folkepartis opfattelse indgå i en kommende forhandling omkring udligning i statsforvaltningen og dansk folkeparti er på den baggrund naturligvis indstillet på på at diskutere og forhandle

der bestemmer hvad en permanent ændring af udligningsreformen er og det er politikerne der i den forhandling sætter rammerne for

en refusionsordning så jeg synes det er meget defensivt at sige

et noget større ambitionsniveau der er behov for væsentlige justeringer og tilpasninger af udligningsordningen væsentlige tilpasninger og justeringer

en fuldstændig revision en total forandring

kun fire mand der forstår de sidder ovre i ministeriet

vi var med til at lave den sidste udligningsreform men vi mener ikke den har løst problemet fuldt ud jeg er ikke helt sikker på at det er en løsning

to forskellige modeller i det det er jo ikke sådan at sf har lagt sig fast på

og det er fordi jeg ikke er sikker på at løsningen for

stimulere den udvikling er i hvert fald ikke en løsning for alle kommuner

det er ikke sådan at vi er imod at man kan lave den type boliger i nogle områder

der er så mange negative følger af at lave fleksboliger herunder at nogle områder i byer kan komme til at ligge øde hen det meste af året den egentlige løsning for de kommuner der er hårdt trængt er jo at sørge for at de får noget mere beskæftigelse og det synes jeg

set er det man skal bruge mest tid på jeg ved godt det

men det er jo i virkeligheden den grundlæggende problemstilling

skal løses men så længe der ikke er det

relativt højere arbejdsløshed end i andre kommuner

har vi altså et problem som virkelig er stort

i nogle dele af landet

at indføre hundrede procent refusion af sociale udgifter til arbejdsløse til pensioner og til lignende

de kommuner der har mange arbejdsløse

belastet af at have en meget stor udgift fordi de får hundrede procent refusion fra statskassen hvorimod de kommuner der har færre arbejdsløse

altså en omlægning af statstilskuddet i retning af

de sociale udgifter der er i den enkelte kommune

lidt op med det lidt besynderlige princip som det nuværende udligningssystem

får en lav refusion og dermed en stor udgift for så gør de sig mere umage for at få nogle jobs jeg mener det er

tiltrække jobs uden at den her skævhed i refusionsordningerne eksisterer så jeg synes vi skal

har en hård økonomi på grund af arbejdsløsheden og på grund af et stort antal

det kan man så ikke gøre fra dag til dag det er klart hvis man lige pludselig

relativt lav arbejdsløshed relativt få udgifter til overførselsindkomster og giver

i landet derfor er vores forslag at man

over en lang periode og at man gør det i form af at forhøjelsen af bloktilskuddet går til at finansiere ændringen af refusionsordningen

nemlig at sørge for at pengene

hvor problemet er så vi forstår altså problemstillingen men vi er ikke helt

rigtige løsning men vi vil gerne medvirke til at man prøver at finde en løsning

helt objektivt nogle problemer

en hel revolution på baggrund af et slagord

handlede om at der ikke skulle være beskatning uden at der var stemmeret til de

nogle mennesker som bor dele af året i én kommune uden at disse mennesker overhovedet kan stemme i den kommune skadevirkningen af sådan

opkrævningen af grundskyld i sommerhuskommuner den ene sommerhuskommune efter den anden opkræver maksimal grundskyld på fire og tredive promille fordi sommerhusbeboerne ikke kan stemme i kommunen

at der er en grundskyld på fire og tredive promille på deres sommerhus man beskatter folk uden at de har mulighed for at stemme om hvorvidt beskatningen er rimelig

det vil man jo forstærke med det her forslag man vil åbne for yderligere beskatning af folk som ikke kan stemme om beskatningen af dem fordi det er kommunen

så det er et voldsomt demokratisk problem som forstærker det i forvejen voldsomme demokratiske problem vi har med at der opkræves grundskyld af folk der ikke kan stemme om den grundskylds størrelse

derfor kan vi ikke støtte

bliver beskattet og om det er et princip

så folk der betaler skat i en kommune som er rig sender penge

også noget liberal alliance vil have gjort op med en gang for alle for det er jeg ikke rigtig klart over nu giver jeg liberal alliance mulighed for

indifferent over for at der er kommuner hvis det forholder sig sådan i landet der har store økonomiske problemer på grund af den skævvridning der

det virkelig er et rigtig glimrende princip at sommerhuskommunerne kan hæve promillen på grundskyld til fire og tredive fordi alle sommerhusejerne i kommunen ikke kan stemme synes fru pernille vigsø bagge virkelig

alene fordi det vil være umuligt at lave en retfærdig fordeling det ville betyde at vi skulle have et kontrolkorps et overvågningssystem som vi er lodret modstander af for at kunne være sikker på at tingene

bliver gjort retfærdigt derfor er vi er vi imod og derfor mener vi

sammensætte udligningssystemet på sådan at man på den måde imødekommer den udfordring der

finder mange på en masse undskyldninger for at

om udligningssystemet som på mange måder jo er et sympatisk godt og fint system vi støtter de ændringer der er lavet og synes egentlig at det er godt at vi bliver ved med

at kigge på udligningssystemet men vi er

mangelfuldt og fantasiløst at vi ikke i højere grad skrider til politisk handling

hastigt voksende problemer

i sig selv er et stort problem

i hvor lang tid og i hvilket omfang man har opholdt sig i sin helårsbolig som ligger et andet sted end dér hvor man har bopæl som ministeren sagde

med hvad det er folk opgiver på deres selvangivelse jeg håber jo

har en vis kontrol med hvad det er folk angiver på deres selvangivelse og det bureaukratiske argument kan man jo altid

den tilkendegivelse jeg i hvert fald forstod kom fra de konservative om at man

være med til at kigge på alle de

enhedslisten kommer med et forslag om statslig refusion på sociale udgifter vi skal nemlig når vi taler om problemerne for yderområderne i danmark turde kaste alle forslag på bordet

i kommuner hvor de ikke har stemmeret

gerne sige at helt principielt synes jeg at det er en rigtig dårlig idé hvis sommerhusejere ikke skulle betale grundskyld af deres sommerhusgrund

beskyldning om at kommunerne sætter

ud fra noget bestemt fordi sommerhusejere ikke har stemmeret synes jeg

hele vejen rundt anerkender at vi har brug for en retfærdig udligning jeg håber meget at vi kan kaste alle mulige forslag ind i den debat også fremadrettet

jo ikke forestille sig andet end at det hænger sammen med at i sommerhuskommunerne drager man nytte af at alle de mange sommerhusejere

stemme i kommunen så de kan ikke protestere imod betale 34‰

for det er jo sjovt at de omliggende kommuner til sommerhuskommunerne som jo ligger i samme del af landet

grundskyldspromille på fire og tredive

er mange sommerhuse så det hænger sådan sammen

specifikt jeg har sagt at problemet kunne løses hvis man bredt over hele landet laver en omlægning af ejendomsbeskatningen så den bliver enstrenget

og offentligt ansatte medvirke til at fjerne overflødige regler og forenkle nødvendige regler

den offentlige sektor

afslutningen af debatten om det forrige punkt hvor jeg tror der på et tidspunkt

at det der med det bureaukratiske element kan man jo altid føre frem jeg synes

bedre og mere om stemningen her hvor der

forslaget som indeholder mange gode

vi deler i regeringen forslagsstillernes ambition om

forenkle reglerne i det offentlige det vil gavne borgere og virksomheder og det vil gavne ansatte og økonomien i det offentlige derfor vil jeg som sagt gerne rose sf for at sætte det på dagsordenen men jo også for de mange bidrag i den her valgperiode til at det faktisk også

jeg må også erkende at hverken forslagsstillerne eller regeringen til trods for de mange ting der er sket i valgperioden er er de første med gode ambitioner på det her område skiftende regeringer har over de seneste årtier arbejdet med afbureaukratisering og regelforenkling i den offentlige sektor

to og firs iværksatte poul schlüter en større regelsanering og en opgørelse lavet af ugebrevet a4 viser samtidig at der siden begyndelsen af firserne er produceret cirka

love og bekendtgørelser et speciale

giver en mere detaljeret opgørelse på et udvalg af velfærdsområder som viser at der i perioden fra nitten tre og halvfems til to tusind og ti på folkeskoleområdet var en stigning i den samlede regelmængde fra to hundrede og tolv regler til tre hundrede og en og halvtreds regler det svarer til en regelvækst på seks og tres procent og på området for udsatte børn og unge er der i perioden nitten to og halvfems til to tusind og ti sket en regelvækst på ni og fyrre procent på begge velfærdsområder har to tredjedele af de tilkomne regler været administrative procedurer og procesregulering det beskæmmende er derfor ikke kun væksten i antallet af regler men også at størstedelen af de tilkomne regler detailstyrer hvordan opgaverne i den offentlige sektor skal løses den forrige regering tog med velmenende initiativer som mere tid til velfærd og væk med bøvlet også sigte på at forenkle reglerne i den offentlige sektor men erfaringerne indtil nu viser synes jeg med al tydelighed at det trods gode ambitioner faktisk er en kompliceret øvelse for alvor at

den offentlige sektor og medarbejdernes arbejdsvilkår meget af den hidtidige afbureaukratiseringsindsats bygger på en forestilling om at der findes et utal af unødvendige regler som uden videre kan forenkles eller fjernes sådan en efter en og jeg skal

godt få det indtryk at det også er hovedingrediensen i i beslutningsforslaget i forhold til det forenklingsforum det er i hvert fald sådan som virksomhedsforummet har fungeret men selv om det jo lyder tiltalende og ukompliceret

viser erfaringerne at det er lidt ligesom det spil som os med børn kender nemlig det der hedder klodsmajor altså i klodsmajor gælder det som bekendt om at man har sat alle klodserne oven på hinanden og så skal man finde frem til de klodser der kan fjernes fra den samlede konstruktion og flyttes op på toppen af tårnet

lyder jo lige til men når de simple regler støder sammen med virkeligheden

at finde frem til de klodser som ikke bidrager til den samlede konstruktion og man skal gå forsigtigt til værks når man piller ved en klods der synes unødvendig og måske kan fjernes får man fat i en forkert klods eller får man ikke taget hensyn til balancen i det samlede tårn når man flytter på den så får det meget let alvorlige konsekvenser for den samlede konstruktion og i dramatiske tilfælde kan tårnet styrte sammen samtidig bliver spillet også

og sværere fordi alle spillere lægger flere og flere klodser op på toppen af tårnet

jo sådan lidt det vi har kørende her i dag med ideer til regler om både det ene

den måde ser arbejdet med regelforenkling måske ud til at være ligesom klodsmajor besnærende simpelt på overfladen men i virkeligheden noget mere besværligt det vi er optaget af er at gøre en reel forskel når det kommer til forenkling af den offentlige sektor og derfor prioriterer vi måske også anderledes end tidligere regeringer

dermed er også givet svaret på forslaget her hvor vi

grundlæggende er at man skal gå mere helhedsorienteret til værks i arbejdet med at forenkle reglerne end man tidligere har gjort det er sjældent at reglerne kan fjernes uden implikationer

de har ofte afsæt i politiske aftaler og kompromiser viden og evidens eller et ønske om at undgå fejl med større eller mindre konsekvenser for borgere og brugere på de store velfærdsområder i den offentlige sektor er de enkelte regler ofte en integreret del af den samlede styring på området og det gør det både vanskeligt og ofte ikkeønskværdigt at fjerne eller reducere reglerne uden også

derfor har det været en prioritet for os at tænke regelforenklingstiltag aktivt ind i de konkrete politiske initiativer og større reformer hvor der er anledning til at gøre den samlede styring af et område mere enkel og resultatfokuseret målet er altså bedre styring og mindre bureaukrati på den måde bryder vi med reglerne i klodsmajor vi skiller tårnet ad vi bygger det op på ny og samtidig bruger vi nye byggeklodser og skiller os af med dem der ikke længere giver værdi

folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis

er vi blevet lidt skarpere på hvad folkeskolen skal præstere og vi har samtidig givet den mere lokal frihed til at nå målene vi har forenklet de fælles mål så det bliver mere tydeligt for lærere ledere forældre og skolebestyrelser og elever hvilke læringsmål undervisningen stiler mod elevplanerne bliver forenklet og videreudviklet så lærerne fremover vil opleve mindre omfattende elevplaner

vi fjerner en række procesregler og det betyder

der bliver en enklere styring af timetal bedre mulighed for fælles ledelse mellem institutioner

og vi har som alle vist har opdaget også forenklet overenskomsterne så der er blevet plads til en reel ledelse af folkeskolen samme helhedsperspektiv ligger til grund for de styrings og reguleringseftersyn af velfærdsområderne som vi har arbejdet med siden to tusind og tretten formålet med de her styringseftersyn er at sikre sammenhæng mellem resultater viden om hvad der virker og reglerne på det pågældende område indtil nu har vi gennemført pilotprojekter på områderne for beskæftigelse dagtilbud og det voksne socialområde resultaterne af gennemgangen af beskæftigelseslovgivningen har bidraget til afbureaukratisering i forbindelse med beskæftigelsesreformen hvor kommunerne nu får væsentlig større frihedsgrader til at tilrettelægge en mere individuel og meningsfyldt indsats for de ledige

der er fortsat et betydeligt arbejde forude i forhold til afbureaukratisering af den offentlige sektor på mange stræk

vi kommer længere ad den vej og får en bedre og mere velfungerende offentlig sektor ud af det i regeringen er vi godt klar over at vores initiativer og slotsholmens viden ikke kan stå alene og på samme måde som de eksisterende regler er udsprunget lokalt mange af dem i hvert fald så har vi også stærkt brug for lokalt forankrede initiativer og viden

også gerne kvittere for at det er nogle positive ingredienser som der er i forslaget om at nedsætte et forenklingsforum

erfaring fra ansatte i det offentlige

er en afgørende faktor i regeringens ambition om at forenkle og forny den offentlige sektor tænker vi også offentligt

og borgernes perspektiver aktivt ind i arbejdet med tillidsreformen har vi et godt og konstruktivt samarbejde med parterne på det offentlige arbejdsmarked om modernisering af den offentlige sektor som bringer medarbejdernes perspektiv i spil også i forhold til regelforenkling med frikommuneforsøgene bidrager ni kommuner det vil sige lokalpolitikere ledere og medarbejdere i kommunerne til at modernisere og

kan kommuner og regioner samt alle kommunale og regionale institutioner søge dispensation fra såvel statslige regler som lokale

på sygehusområdet hvor vi belyser arbejdsgangene på fem hospitalsafdelinger her kan personalet pege på hvilke styringsmæssige barrierer de oplever i det daglige og deres viden analyseres i sammenhæng med den samlede styring på sygehusområdet resultaterne af det her skal spille ind i økonomiaftalerne for to tusind og seksten og i nytænkning af kvalitetsstyringen

en ambition om at forbedre det lokale demokrati

initiativ til at indgå i et forpligtende samarbejde med kl og danske regioner om at skabe større lokalt råderum gennem forenklede høringsregler regeringen vil give

bedre plads til at bringe erfaringerne fra borgere og virksomheder og organisationer i spil gennem en styrket lokal inddragelse også i arbejdet med at forny den offentlige sektor dertil kommer så de mange positive forenklingsindsatser som kommuner og regioner samt de enkelte offentlige arbejdspladser af egen drift har taget initiativ til deres indsats er både påskønnet og nødvendig for at få skabt forenklinger der kan mærkes af både borgere virksomheder og offentligt ansatte samlet set bakker regeringen fuldt op om

ambition om at forenkle den offentlige sektor vi glæder os over det succesfulde samarbejde vi har haft om at gøre det i den her regeringsperiode og regeringen arbejder også aktivt med at inddrage

og offentligt ansattes viden og ideer i arbejdet

derfor trods denne enighed og de gode ambitioner der ligger i forslaget så synes vi at den rigtige vej er en mere helhedsorienteret tilgang i arbejdet med regelforenkling af den offentlige sektor end det der ligger i forslaget her det er det vi under en samlet overskrift kalder en tillidsreform og derfor kan vi heller ikke støtte

rigtig godt selv om vi taler om det private erhvervsliv

ministeren taler meget om en helhedsorienteret indsats

er fuldstændig rigtig set at det er det der skal til men hvad er det lige præcis i det her forslag der forhindrer en helhedsorienteret indsats det kunne

sætter os nogle få klare mål og så så at sige regner baglæns og ser der så er behov for i stedet for det der med

trække en enkelt fra til eller sætte en elastik på eller trække en elastik ud der hvor nogen tidligere har sat den på på baggrund af en diskussion man havde for fem eller ti år siden

at det helhedsorienterede ligger i at lave et grundlæggende eftersyn af hvad styringen er på et område hvilke mål

ført til at

regeringen har jo sat sig som mål at vi skal effektivisere for tolv milliard kroner i den offentlige sektor frem mod to tusind og tyve fordi vi i højere grad skal prioritere ressourcerne på kernevelfærd og resultater frem for processer og kontrol her er regelforenklinger og ikke mindst afbureaukratisering gode redskaber at tage i brug jeg synes bare ikke at vi skal foregøgle hinanden at det her

er en let øvelse ofte viser det sig at der faktisk er gode grunde til at regler er indført men vi skal selvfølgelig gøre øvelsen og derfor har regeringen også taget en række initiativer der skal trække i den rigtige retning lad mig bare nævne et par af initiativerne fra regeringens side jeg skal ikke gå igennem hele den lange liste som man hvis man er interesseret kan læse i ministerens tale

fast og målrettet på hele tiden at indtænke spørgsmålet om regelforenklinger i de politiske initiativer og reformer som vi laver her kan man fremhæve som ministeren også gjorde folkeskolereformen hvor vi netop har styrket fokus på resultaterne og fjernet en række af de her procesregler derudover har regeringen iværksat styringseftersyn på nogle udvalgte velfærdsområder hvor beskæftigelses og integrationsområdet jo er nogle vigtige størrelser vi har fra to tusind og tolv indført frikommuneforsøgene hvor formålet er at give kommunerne mulighed for at afprøve nye bedre og smartere måder at styre opgaveløsningen på det har på trods af en sund politisk skepsis ved forsøgenes fødsel været en succes og derfor har vi som bekendt også valgt

forlænge forsøgene flere af frikommuneforsøgene har jo bekræftet for os at når man orienterer den offentlige opgaveløsning mod resultater som serviceniveau og kvalitet frem for proceskrav ja så bliver der skabt plads til øget nytænkning og moderne ledelsesformer efter evalueringen af frikommuneforsøgene

beslutter vi hvilke forsøg der eventuelt skal føre til regelforenklinger generelt og udbredes til hele landet derudover har vi som bekendt stadig væk udfordringsretten hvor kommuner og regioner

med tillidsreformen på det offentlige arbejdsmarked

opsatte vi syv principper for samarbejdet

hvordan vi moderniserer den offentlige sektor med principperne

inddrager man både ledere men også medarbejdere i forhold til at fremme den offentlige opgavevaretagelse med fokus på tillid samarbejde resultater effektivitet nytænkning kvalitet og faglighed med de her eksempler synes jeg at det er tydeligt at regeringen har et rigtig stort fokus på regelforenklinger og afbureaukratisering ligesom vi også gerne ser borgerne og medarbejderne inddraget

derfor meddele at socialdemokraterne ikke kan støtte

beslutningsforslag men at vi til fulde deler forslagsstillernes ambition og målsætning om at forenkle den offentlige sektor

regioner og kommuner og så videre og medarbejderne det er jo netop et udtryk for at vi hele tiden har

jeg har også nævnt frikommuneforsøgene og udfordringsretten

den måde vi tænker effektivisering af

sådan ét samlet forum hvor

og forenkle den måde man styrer den offentlige sektor i kommunerne på i tillidsreformen udfoldes en hel vifte af muligheder hvor fokus er på medarbejdernes faglighed med tillid til at man lokalt kan

opgavevaretagelsen bedst hvis der er tillid til medarbejderne

hele vejen rundt i det man så kalder et sammensurium i den offentlige sektor

men i stedet for at være så forhippet på at man skal oprette lige præcis et forum der hedder noget helt

så det er tænkningen i ledelsen af

sektor der er vigtig der synes jeg faktisk

ansattes forslag til regelforenkling og fjerne overflødige regler og bureaukrati i den offentlige sektor

tanken om at fjerne regler der er overflødige og lave og lave regelforenkling der fjerner det offentlige bureaukrati

heller ikke noget nyt det er jo et arbejde der er forsøgt flere gange før i forskellige regeringers regeringstid med meget forskellige resultater

vi meget gerne vil være med i en proces der kan gøre

de indviklede eller

overflødige regler men om dette arbejde skal udformes som sf foreslår i dette beslutningsforslag

og da der hele tiden kommer flere love og regler til er det heller ikke en opgave der nogen sinde kommer til at

arbejdet skal foregå i regi af og hvordan arbejdet kommer til at udformes derfor anbefaler vi i dansk folkeparti at man inden man sætter nye tiltag af den her karakter i gang undersøger de metoder vores nabolande har

det arbejde som vi skal i gang med i danmark dansk folkeparti vil derfor i første omgang i udvalget spørge ind til

lignende processer i andre europæiske lande vi er indstillet på at indgå i en dialog og vi synes selvfølgelig også at der er

give mulighed for at ideer bliver luftet og præsenteret og afprøvet

nok hvis det var os der havde skrevet forslaget

på arbejdspladsen det står der

i fællesskab kan løse problemerne

noget kontrol og den slags ting

det synes jeg man skal lægge mere vægt på jeg kan huske

et eksempel jeg tror det var fra fyn

en del af hjemmehjælpen

man sagde her værsgo det her område skal i bestyre i skal udvikle det hjemmehjælpsarbejde som der er brug for i et samarbejde med brugeren og i må selv finde ud af hvordan i fordeler vagterne og i må selv finde ud af hvis der

brug for at bytte lidt rundt og i det hele taget prøv lige om ikke i sammen med brugerne kan få det her område til at fungere det viste sig at arbejdsglæden voksede sygefraværet blandt de ansatte faldt mængden af medicin man tildelte brugerne faldt

succes på alle parametre

at alt skulle i udlicitering

altså skulle lave en anden struktur i den måde man fik tingene til

fungere på og at man skulle måle sig med en privat leverandør af

det var ødelæggende og jeg vil sige at det er en

ting altså vi har alle sammen kunnet sige at det der med regeltyranni

imod regeltyranni jeg vil sige at folketinget

i højere grad overlader tingene til dem der udfører arbejdet og dem der har brug for det pågældende arbejde så tror

om udlicitering efter min opfattelse er udlicitering en af de værste ting i forhold til at kunne

tillid til de ansatte

falckreddere og mange andre fornuftige mennesker der arbejder

godt stykke arbejde der er ikke sådan nogen mistillid på den måde til at hvis man er privat ansat så er man en idiot og hvis

man god der findes en god blanding af det hele men der er den afgørende forskel

man i meget højere grad trygt give ledelsen

har man nemlig ikke det åg som man har i den private sektor

en afgørende forskel det er ikke fordi menneskene i den private sektor er dårlige

tjene penge på at lave velfærdsydelser kan altså nogle gange hvis det kniber lidt med bundlinjen få selskaber til at

på her for nylig hvor private selskaber går konkurs

er penge i det på den måde som der er når man har privatiseret en opgave så der er jo penge i det

jo også nødt til at kontrollere om man får ydelsen man betaler for hvis ikke man gør det

går det jo helt galt derfor ligger der iboende i udliciteringen en bureaukratisering som jeg synes

det med også i det her forum det er måske i hvert fald regler om at man ikke skal udlicitere de opgaver som der mere eller mindre er lagt op til man skal gøre i dag men vi støtter altså

og enhedslisten med det her forslag og

forslaget kommer ind på den bane der handler om at erkende at det ikke er alt i den offentlige sektor der drives lige effektivt og lige hensigtsmæssigt og med de helt fantastiske regler og at tingene kan gøres

bedre og billigere hvis man forenkler og afbureaukratiserer uden at det går ud over servicen ja man kan måske endda ligefrem forestille sig at det bliver billigere samtidig med at servicen bliver bedre det er jo en central del af liberal alliances politik som man på venstrefløjen normalt afviser overhovedet

sig gøre man siger at hver gang man begrænser det offentlige pengeforbrug så vil det gå ud over nogle svage mennesker eller nogle der bruger den offentlige sektor vi kan så konstatere med det her forslag at det mener venstrefløjen ikke altid det er kun når liberal alliance står på talerstolen at venstrefløjen mener det når venstrefløjen selv

at det kan lade sig gøre at gøre den offentlige sektor billigere uden at den bliver dårligere

vi sådan lidt på bar bund for vil det her virke vil det føre til at de

vil blive brugt hensigtsmæssigt til at mindske unødigt bureaukrati kontrol og regulering i den offentlige sektor eller vil forenklingsforummet i sig selv være udtryk for at man bruger penge unødvendigt så de ikke har nogen tilstrækkelig effekt

have nedsat det her forenklingsforum for det virker ikke

hælder jeg til at det skal vi prøve men vi har i

afvente debatten her og høre argumenterne men jeg synes argumenterne har været udmærkede så jeg vil

vi tror nemlig på at meget af den effektivitet der kunne komme ud af

eksempelvis sker ved at man udliciterer at man får private virksomheder med ind på banen til at vinde udbud

at vise en anden vej end den vanetænkning man nogle gange har og og det sagt uden

negative henvisninger til nogen det er bare sådan det er

at prøve at vurdere om sagen kan løses på en mere enkel stringent måde

og godt sige rigtig mange

en en omkostningstung proces at gå i gang med og og havde sf nu samtidig med det her haft en målsætning om at den offentlige sektor ikke måtte blive større at vi ikke øgede det offentlige forbrug i den her proces så ville vi have støttet det men vi er bange for at vi med det her får skabt

i takt med at

det ønske de har som faktisk er godt og som vi er enige i vi mener bare ikke modellen er rigtig så havde

at vi skulle minimere den offentlige sektor fastholde den offentlige sektor

så synes vi det havde haft en gang på jorden så hvis sf sf vil tilføje det

vi interesseret i at se nærmere på det efterfølgende

er

vi vil også gerne fjerne topskatten så er der heller ikke

er nogen grund til at have vi vil gerne gøre vores skattesystem mere enkelt og gennemskueligt

virksomheder så på den måde er der mange ting som jeg er sikker på

man kan være helt sikker på at når vi taler regler og administration administrative byrder for erhvervslivet og borgere

så er vi enige vi synes bare at den model der er lagt frem i det her beslutningsforslag mangler det element

udvide den offentlige sektor det mener vi

det her forslag vil gøre fordi der skal søsættes så mange initiativer

det står helt klart at venstre aner vi jo ikke hvor vi har heller ikke på det her område

vidtgående regelforenkling man har hørt om længe men

på de her tre år er kommet fire hundrede og tres forslag til forenklinger på det private

er blevet gennemført fuldt ud en hundrede og to og tres gennemført delvis og fire og halvfjerds under behandling der er så ni og tres forslag som af forskellige grunde ikke har kunnet gennemføres men

at have ét forum hvor folk jeg havde nær sagt fra

og fra høj og lav kan komme med forslag til forenklinger

og hvorfor dog ikke overføre det på det offentlige område som alle otte partier vist er enige om

regler og bureaukrati som vi ikke for alvor formår at dæmme op for jeg er rigtig glad for at der alligevel

tilkendegivet så mange positive takter i forhold til forslaget jeg ønsker liberal alliances ole birk olesen al mulig held og lykke med at overbevise liberal alliances folketingsgruppe om at det her er et forslag man skal støtte og så håber jeg at selv om

det her noget en kommende regering uanset hvad farve den måtte have